de borgere der måtte have betalt for meget i to tusind og ti i to tusind og ni og helt tilbage til to tusind og tre hvor rigsrevisionen er kommet med sin kritik

hvorfor regeringen ikke vil tage fat i de problemer der har været helt tilbage fra hvor de bliver påtalt det lykkedes ikke under førstebehandlingen

der har været problemer ja så skal man selvfølgelig rette

et tilfældigt årstal som regeringen har valgt

det må være sådan at man som borger kan regne med at

det er da trods alt positivt at regeringen vil gøre det fra to tusind og elleve men vi forstår grundlæggende ikke hvorfor man ikke må gå længere tilbage

at folk skal have deres penge tilbage i betænkningsbidraget til beslutningsforslaget

jeg synes det ville være befriende at

der kommer et klart beslutningsgrundlag

tilbage det håber jeg også at behandlingen i dag kan skabe klarhed over vi synes fra venstres side at når der er begået

at der ingen sammenhæng var mellem vurderingerne og de reelle værdier

fuldstændig forkert når man vidste det i årevis hvorfor gjorde man så ikke noget hvorfor rettede man ikke op da man fik at vide at tingene var forkerte

bare ventet og så i dag stiller sig op som de sidste dages hellige hvorfor gjorde man ikke noget da man vidste at problemet

det fortsatte år efter år mens venstre

ført endeligt ud i livet men

gældende hvis man havde ladet det gamle system fortsætte

så tror jeg nok at kritikken måske havde været

så er det rigtigt og det gentager jeg gerne at når man havde et skattestop som vi stod vagt om var spørgsmålet om

nødvendigt at køre videre med det system og det var det der blev arbejdet med og det lykkedes

var der ikke det samme behov for ejendomsvurderinger som der hidtil havde været

vi påtager os det ansvar og det jo også derfor vi siger

fint når rigsrevisionen siger at der har været problemer tilbage til to tusind og tre så lad os da få gjort rent bord over for de borgere der måtte have betalt for meget i skat det er da et politisk valg vil man gøre noget ved det eller vil man ikke

det er okay at gøre noget ved det fra to tusind og elleve

det principielle spørgsmål når der er begået fejl og tingene ikke har været

er en god idé for to tusind og elleve jeg forstår bare ikke hvorfor man ikke går længere tilbage og det tror jeg

at gå ind og afskaffe det her system eller ændre i

hvis man har overvejelser om at ændre en lovgivning

så ikke stadig væk overholde den gældende lovgivning mens man sidder og grubler i skatteministeriet og i finansministeriet

overvejelser om at ændre systemet skal man ikke stadig væk overholde

så så burde det her beslutningsforslag være fuldstændig overflødigt hvis det virkelig er det herre thomas jensen mener ja så må jeg da sige at så

har jeg virkelig brug for at han kommer herop og uddyber det

fremsat efter valget gjorde man det ikke det er

hvorfor den tidligere skatteminister fra sf herre thor möger pedersen ikke reagerede da jeg tilbage i marts to tusind og tolv spurgte

elleve vurdering der blev offentliggjort der som i allerhøjeste grad

betænkningen så vi har udtrykt os om det jeg vil bare sige at hvad angår hvor langt man kan gå tilbage for at rette fejl har vi hele tiden sagt at bliver der

tager man penge op af folks lommer

sket på det her område

skal folk jo have pengene tilbage det giver sig selv men man skal også beregne hvem

man skal etablere et ordentligt grundlag for at vurdere om folk har betalt for meget

det synspunkt har vi stadig væk det tager åbenbart

forhandle med regeringen om og der kommer et lovforslag på området men selvfølgelig skal man kunne gå

stemmer vi nej til det her beslutningsforslag men står ved at

folk der tydeligvis har betalt for meget i skat

forkert før vi tager stilling til hvor langt tilbage man kan betale tilbage jeg ved godt at liberal alliance har den opfattelse at jo flere penge man kan

tilbage

af ejendomsskat i danmark og dette lovgrundlag er ikke fulgt og dermed er skatteopkrævningen i strid med grundloven som siger at skat kun må opkræves hvor der er et lovgrundlag

og derfor skal pengene tilbagebetales

jeg vil i stedet opfordre socialdemokraternes skatteordfører sfs skatteordfører de radikales skatteordfører hvis han havde været her i dag

standpunkt om at skatten ikke skal betales tilbage selv om der er blevet opkrævet for meget vi har en god tradition i det her folketing for at partierne går på talerstolen og står på mål for deres stemmeafgivning de skal argumentere for deres stemmeafgivning og de skal give mulighed for at andre partier kan stille kritiske spørgsmål til partiernes stemmeafgivning

vi har her men alligevel da dette beslutningsforslag skulle førstebehandles

ikke nogen skatteordfører for socialdemokraterne der kom ikke nogen skatteordfører

der kom ikke nogen skatteordfører for de radikale og der kom ikke nogen skatteordfører fra enhedslisten enhedslisten har

og fra de radikales skatteordfører hvorfor

ikke vil stemme for at for meget opkrævet skat skal tilbage til boligejerne vi mangler også at de stiller sig herop og svarer på kritiske spørgsmål fra os andre når vi gerne vil udfordre deres standpunkt jeg kan konstatere at der sidder en skatteordfører for socialdemokraterne dernede i form af herre thomas jensen der sidder en skatteordfører for sf dernede i form af fru lisbeth bech poulsen jeg kan også konstatere at de to skatteordførere har benyttet sig af muligheden for at stille kritiske spørgsmål

på talerstolen men alligevel vil hverken socialdemokraterne eller sf selv stille sig herop på talerstolen

ikke vil betale skat tilbage til boligejerne selv om

stille sig til rådighed for kritiske spørgsmål fra os andre

rådet bod på det i dag vi har lavet en statistik over hvor meget

partierne er fraværende når der behandles lovforslag

er forespørgselsdebatter her i salen enhedslisten topper med

har hver et ni procent ved disse behandlinger i salen som man altså ikke tager alvorligt til sammenligning kan jeg oplyse at liberal alliance er nede på

billede af tre partier

det lovgivende arbejde her i salen

fra folketingets talerstol jeg kan jo lige oplyse om

er pædagogerne er mindre vigtige end lige præcis det nærværende tema vi drøfter

at gå op på denne talerstol i modsætning

hen røg ud af mit hoved på grund af en meget meget travl dag hvilket jeg beklager

at være til stede her det ses af vores meget lavere fraværsprocent end den som fru mette reissmanns regeringskolleger i sf og radikale og også blokfæller

ønske om ikke at være til stede ikke at repræsentere egne standpunkter her fra talerstolen

talerstolen og forsvare de to partiers synspunkter

har vurderet ejendomme hvad er så reaktionen fra det politiske flertals side fra regeringens side i øjeblikket det er at sidde på hænderne og ikke gøre noget før om et par år det kræver altså handling fra folketingets side at man tager hensyn til at der er begået en fejl fra statens side

har et opkrævningssystem og et vurderingssystem som ikke fungerer retfærdigt som ikke fungerer hensigtsmæssigt her må staten jo altid være på borgerens side borgeren oplever at ejendomsvurderingerne er forkerte

boligejernes privatøkonomi er spændt til bristepunktet fordi

ikke bare boligejere det er andelshavere det er virksomheder det er lejere som også har fået vurderet deres ejendomme

her må staten jo gribe ind og sørge for at retfærdigheden sker fyldest ved at man tilbagebetaler de penge så hurtigt som muligt og ved at få et retfærdigt system så hurtigt

det kræver altså aktion det kræver handling det kræver tilstedeværelse også

derfor er det beskæmmende at se at man ikke gør noget

det kommer til at fungere om et par år vi håber på i de forhandlinger der er med regeringen at vi får en aktion nu at der bliver taget hensyn til de boligejere og de familier som har betalt for meget i ejendomsskat at man sørger for at de får deres penge tilbage så hurtigt som muligt at man får et mere retfærdigt vurderingssystem så hurtigt som muligt

man i det hele taget får sænket det niveau som viser sig at

det er derfor at den debat er så vigtig

rigsrevisionen konstaterer at en og fyrre procent af boligerne er vurderet for højt hvad der så er sket før og efter

for mig det vigtigste for mig er at man får det løst så boligejerne og familierne får den rigtige økonomi at forholde sig til og ikke kommer til

jo rigtig gode til at jagte folk som betaler for lidt i skat så samfundskasserne får penge

også får deres penge tilbage så hurtigt som muligt og hver en krone

og at de ikke betaler for meget i skat vi skal nok sørge for at de kommer til at

så betaler for meget i skat skal man selvfølgelig også retfærdigvis have

et mere rent og retfærdigt system det er det vi interesserer os for nemlig det fremadrettede og det at hjælpe familierne i

går s og sf ikke op og deltager i debatten jeg var her ikke jeg var ikke ordfører på sagen så

om det var fordi de ikke var til stede men det er de i dag

og deltage i debatten man ønsker ikke

hund og anklage tidligere ministre

venstres ordfører spørger om det virkelig er socialdemokratiets

lovbrud jeg synes det ville klæde ordførerne

hvad

at man fremadrettet vil konstatere at vurderingen for to tusind og elleve er fejlbehæftet og

skal gælde til to tusind og seksten

kan få deres penge tilbage eller er der nogle ting vi kan enes om at gøre for at danskerne ikke skal være kassekredit for statskassen indtil et mere korrekt system

efterlyser er mandsmod kvindemod nå nu kan jeg se at sfs skatteordfører har skyndt sig ud af salen næh ikke helt

og venstres skatteministre der har ansvaret for at det skete og er eksploderet

hørt et ord om ikke et ord ikke en eneste beklagelse ikke en eneste erkendelse kun skældud på de nuværende regeringspartier og fred være med det men måske skulle man lige overveje om man måske selv har noget der var værd at debattere

at man i årevis hørte om en fejl

at nogle betalte for meget i skat

et beslutningsforslag i ellevte time det skete i årevis uden at venstre gjorde noget ved det

man vidste at der var en fejl er det ikke noget

er så store fejl at vi så lader det køre videre uændret indtil

ordførerne gik op på så man kunne høre hvad regeringspartierne egentlig mener om den her sag

der har været mest fejlbehæftet blev fremsendt til borgerne under en skatteminister fra sf det går man altid helt behændigt uden om

om det hele jeg står her som privatist

fra regeringspartierne

og forkert og at den fik som konsekvens at nogle kom til at betale for meget i skat uden man gjorde noget

når man selv er tidligere ansvarlig minister for den her misere burde man så ikke forholde sig bare lidt til ens eget ansvar

man vil diskutere med andre det

måske skulle en tidligere skatteminister der har ansvaret for det her forholde sig bare lidt

især min egen tid som skatteminister fordi det er mit ansvar men derfor reagerer jeg også voldsomt på

og derefter ikke have mandsmod nok til at gå op og tage en politisk debat både om det synspunkt og om hvad man i øvrigt vil gøre for boligejerne fremadrettet det ville klæde

alle de undersøgelseskommissioner

har lyst til jeg bruger gerne min tid på at møde op hvis jeg skal det

huske på at så bruger man vel igen halvtreds

million kroner af danskernes

det koster sådan en undersøgelseskommission men hvis hvis det

rigsret kan jeg allerede berolige sf med det

jeg håber at danskerne bemærker at ordførerne for regeringspartierne ikke ønsker debatten

at lade være med at betræde talerstolen for noget som sådan set er et problem for mange danske boligejere og som vi kan gøre noget ved

at gøre noget ved

hundrede og to har deltaget i afstemningen

da det ikke er tilfældet

skyldes i høj grad den stramme økonomiske styring som kommunerne er blevet lagt i med budgetloven lige nu står vi i en situation hvor både beskæftigelse og investeringer i kommuner er på et meget lavere niveau end normalt det sker samtidig med at kommunekasserne mange steder bugner af penge penge som kommunerne

for budgetlovens skrappe sanktioner jeg er meget bekymret over den udvikling og i enhedslisten er vi meget bekymrede over den udvikling

ikke mindst fordi problemet ser ud til at skyldes det stramme greb

bliver holdt i af det folketingsflertal der vedtog budgetloven som led i danmarks tilslutning til eus finanspagt det er nu tydeligt at regeringens såkaldte budgetdisciplin og tilslutning til eus økonomiske styring fører til nedskæringer og forringelser af borgernes velfærd ovenikøbet er der efterhånden også mere grund til at tale om budgetkaos end om

en ny rapport fra de økonomiske vismænd gør budgetloven det sværere sværere at styre økonomien på kort sigt ligeledes påpeger vismændene at budgetlovens indretning fører til såkaldt benzinafbrænding hvor der spares på antallet af ansatte i starten af året

penge af på indkøb af varer i slutningen af året det her billede bekræftes af foa og bupl der påpeger at der sker en unødvendig afskedigelse af varme hænder og at der mangler ansatte og vikarer i starten af året

indkøbt eksempelvis glitterlim og crepepapir i slutningen af året

det vi oplever sker helt ned

det går ud over børnene det presser personalet overordnet giver det decideret underforbrug i mange kommuner det skyldes ifølge borgmestre og kommunalbestyrelser at man i kommunerne er så bange for at komme til at overtræde budgetlovens grænser og dermed blive straffet

store milliardbeløb og derfor

bruge penge helt op til det loft som egentlig er tilladt den her forespørgselsdebat er indkaldt fordi vi som folketing må forholde os til konsekvenserne af budgetloven

at det betyder mindre velfærd og beskæftigelse for borgere

eller hensigtsmæssigt jeg håber at partierne og ministeren er åben for den kritik som har været fremsat af vismænd af kommuner af faglige

man risikerer at skubbe videre så andre må betale den og det er så det de kan de kan betale gælden for det andet

den bedste ramme for at få en rolig og ordentlig og tryg udvikling af vores samfund ikke mindst den velfærd som jo er kernen for nogle af de mest udsatte og sårbare borgere

sidst men måske ikke mindst i en sag som denne

styr på økonomien jo også

det budget som nu er lagt i kommuner og regioner inden for den sidste måned og vedtaget er udtryk for en politisk aftale om hvordan man synes ens kommune ens region skal være

set også mulighed for at vi har de højeste

mange år og at ingen kommuner er i risiko for at blive sat under administration det tror jeg både de ansvarlige politikere men sandelig også deres borgere sætter

er skabt et system som sørger for at man kan

udgifter der var et behov for det fordi de seneste årtier har været kendetegnet

at de offentlige budgetter

blev overskredet det er jo det der bliver gjort op med med budgetloven

i udgifter udgifter som ikke var aftalt aftaler som ikke blev

det er også et centralt element i en ansvarlig økonomisk politik med sunde finanser

en forudsigelig og tryg ramme om udviklingen af vores samfund

budgetloven sikrer at vores finanspolitik og udgiftspolitikken tilpasses det vi har råd til at der faktisk er penge til de udgifter vi gerne vil afholde det er jo sådan set et ret jordnært princip men ikke desto mindre er det jo meget rart at vide at der også når vi ser to og tre og fire år frem er penge til at afholde de udgifter som vi har forpligtet os til

de mennesker som er afhængige af at de udgifter

bliver afholdt og det er jo som oftest de mest udsatte og de mest sårbare mennesker i samfundet der for alvor har brug for at der er styr på udgifterne sådan at det vi har lovet dem

det andet som budgetloven jo også sikrer er at gælden bliver holdt på et niveau som er håndterbart så vi ikke bare skubber det

og dermed begrænser næste generations mulighed for at være politikere og ikke kun dem der afdrager på gælden

de positive effekter af at have styr på sin økonomi skaber flere positive effekter fordi de giver tillid det giver tillid til at dansk økonomi er et sundt og godt sted sådan en tillid kan godt virke som

lidt flyvsk sag men den omsætter sig jo i noget som er helt konkret i hvert fald hvis man er boligejer og gerne vil omlægge sit lån så omsætter den sig i lavere renter end man ellers behøvede at have

omsætter den tillid sig i lavere renter end man ellers

omsætter det sig i at vi ikke behøver at betale så høj en rente af gælden som vi ellers skulle have gjort det er gode ting for det er penge på bundlinjen som vi ellers skulle have brugt til at betale høje renter

netop udgiftsstyringen og det sker netop

at indføre fire årige udgiftslofter styrke sanktionerne og økonomistyringen det økonomiske råd har samtidig fået rollen som finanspolitisk vagthund og jeg hæfter mig ved at vismændene her i efteråret vurderer at de lofter som vi har lagt over udgifterne er lagt i overensstemmelse med vores mål for finanspolitikken når vi ser bare en lillebitte smule fremad og at de udgifter som vi planlægger på de områder hvor vi har lofterne ligger som de skal i to tusind og fjorten vismændenes vurdering

og den måde vi gør det på bidrager til at vi faktisk har styr på de samlede udgifter det er godt

budgetloven styrker jo så også det man kan kalde god budgetadfærd ikke kun i kommunen og i regionen men bestemt også i staten

uanset hvor man er politisk

må det da være sådan en umiddelbart god ting at man har styr på sine budgetter at man ved hvad pengene går til men en ting

skulle begrænse muligheden for at prioritere kernevelfærden

ikke noget i det at have styr på sin økonomi der forhindrer at man prioriterer kernevelfærd

politisk spørgsmål

i ens udgiftsstyring imod at man

må give slip og så trække ind igen give slip og så trække ind igen med den selvfølgelige frustration som borgere institutioner medarbejdere og ledere rundtomkring må opleve

først kan vi køre men så kunne vi ikke alligevel så kan vi lidt igen så kan vi ikke alligevel det tror jeg hverken er godt for den faglige udvikling i den enkelte institution for den gode ledelse eller for den sags skyld for forældre og børns oplevelse hvis det er en daginstitution eller for ældre og sårbare mennesker som bor

der er således ikke rammer for den enkelte kommune

det betyder sådan set i al sin gribende enkelthed at

kan man også få plads til at den ene kan lidt mere

de selvfølgelig holde sig inden for de aftalte rammer den indbyrdes koordination det at man helt almindeligt som man gør i et demokrati taler sammen betyder jo

synes man er nødt til at afholde større udgifter det kan for eksempel være fordi man oplever at

få lidt mere plads i servicerammen det år fordi en anden kommune er i en anden situation tilsvarende er

og fleksibilitet mellem de enkelte institutioner inden for kommune og region lige præcis det det giver jo rum for

styr på sine udgifter men også rum for at prioritere på tværs i den enkelte kommune og region

usædvanligt at man skal vænne sig til nye måder at gøre tingene på det gælder staten det gælder politikere i regioner og politikere i kommuner det gælder helt sikkert også de mennesker som hjælper dem kommunaldirektører økonomiansvarlige selvfølgelig skal man vænne sig til at nu gør vi tingene

og dermed også et sted hvor man kan skabe et rum til den jo i virkeligheden demokratiske samtale om hvem der har brug for noget og hvem der kan klare sig med lidt mindre sådan en bedre økonomistyring

på det helt banale plan giver jo også mulighed for at man

brugt i løbet af budgetåret sådan et overblik

hvad det er man gerne vil sådan at man ikke ved årets slutning må konstatere at man enten har brugt langt flere penge end man egentlig havde forestillet sig eller for den sags skyld modsat at man har brugt langt mindre end man egentlig havde forestillet sig

har regeringen i samarbejde med kommunernes landsforening og danske regioner altså regionernes forening sat et projekt i verden om god økonomistyring i kommuner og på sygehuse sådan at vi bidrager til

på de offentlige finanser kritikken går på nogle mere tekniske forhold knyttet til selve udgiftslofterne et element er at der mangler et flerårigt perspektiv i sammensætningen af de enkelte dellofter herunder hvor meget plads der er til drift i kommuner og regioner

det er udtryk for et bevidst valg

som vi har med kommuner og regioner

er fornuftigt at man taler sammen og laver en aftale om året der kommer det er også en respekt for de demokratiske hensyn i forhold til at kunne prioritere på tværs af kommuner regioner og stat og jo også

det ud fra en konkret vurdering og ikke ud fra en teori fastlagt for flere år siden det økonomiske råd

begrænsninger på offentlige institutioners mulighed for at bruge deres opsparing kan føre til benzinafbrænding sidst på at

den risiko kan der være men en del af svaret er at den enkelte offentlige institution og de enkelte institutioner har mulighed for at videreføre og forbruge opsparing altså et både og

igen ligesom kommuner kan aftale med hinanden at en kommune måske har brug for en lidt større del af servicerammen end

almindelige nøgledata egentlig ville give anledning til lige så vel kan det være sådan mellem forskellige institutioner at den ene institution har brug for at investere i noget hvor en anden institution kan holde lidt tilbage den helt grundlæggende samtale om hvem der gør hvad er jo også med til at styrke viden om hvad vi egentlig bruger vores penge til den type af koordinering synes jeg er et gode det skaber overblik det skaber indsigt indtil videre ser det ud til at fungere

selvfølgelig en foreløbig vurdering fordi vi ikke har kendt det så længe fra statens side har man gode erfaringer fra to tusind og tretten altså i år som har fungeret som sådan en slags prøveår for de statslige udgiftslofter

at afvise at nogle institutioner vælger

flere penge sidst på året end de måske normalt ville gøre

jo også være gode grunde til hvis det er fordi man fremrykker beslutninger som man egentlig alligevel ville gennemføre senere jamen så er det

benzinafbrænding afslutningsvis budgetlovens

med til at sikre at vi har styr på vores økonomi og de betyder at den måde vi lægger budgetter på

en grundlæggende pointe vi vil gerne have styr på udgifterne og det er ikke af tekniske grunde

opnå vi vil gerne have at der er styr på økonomien så vi ikke stifter en uoverskuelig gæld som næste generation så kan få fornøjelsen i anførselstegn

styr på økonomien fordi vi dermed får en tryg ramme for udviklingen af velfærd i stedet for

og så måtte stramme med den selvfølgelige frustration der følger hos borgere hos medarbejdere hos ledere sidst men ikke mindst vil vi gerne have styr på økonomien fordi det gør os bedre til at holde vores politiske aftaler som vi laver dem i folketinget i det enkelte regionsråd og i den enkelte kommunalbestyrelse det synes vi

det skaber tryghed både at politikere holder deres aftaler at de sørger for at tingene udvikler sig ordentligt i stedet for som stop go og at vi har en respekt for at vores generation af politikere ikke bruger alt det vi overhovedet kan og så ser på næste generation og håber at de vil betale regningen

budgetloven fører til færre varme hænder

finanspolitiske vagthunde som ministeren kaldte dem siger jo at det fører til benzinafbrænding til at der ikke er styr på budgetterne og at det ikke er muligt at planlægge på kort sigt borgerne skal vide hvad de kan regne med siger ministeren jamen lige nu kan borgerne altså regne med færre varme hænder selv om pengene er der i kommunekassen det er ikke den budgetdisciplin

mener vi at kommunerne skal have plads til at bruge det nødvendige for at sikre et anstændigt niveau i velfærden og investere i beskæftigelse lige nu holdes kommunernes økonomi i en spændetrøje med budgetloven og eus finanspagt derfor er det vigtigt først og fremmest at se på hvordan vi kan frigive kommunerne

skrækdisciplinen så de tør bruge det de rent faktisk har lov til til gavn for borgerne til gavn for velfærden og til gavn for beskæftigelsen det har været en fejl at regeringen med støtte fra venstre og de konservative frivilligt har lagt sig fast på de unødvendig stramme sparekrav

for det første behøvede vi slet ikke

er ikke et euroland og derfor behøver vi ikke følge europolitikken

kommunerne og de offentligt ansattes

som sagt slået alarm over konsekvenserne af budgetloven og finanspagten den stramme økonomiske styring er et politisk valg som har store konsekvenser for befolkningen for den enkelte borger ude i kommunerne der mærker det på sin egen krop når man bliver nødt til at afskedige varme hænder i ældreplejen eller når jobbet mangler fordi kommunen har indstillet de planlagte renoveringer af skoler eller plejehjem der ville have skabt beskæftigelse jeg efterlyser en økonomisk planlægning der i stedet fremmer udviklingen af velfærd

i danmark kan vi ikke spare os ud af krisen det er eus kriseplan for europa

virker ikke seks og tyve millioner europæere er lige nu arbejdsløse og gældssituationen i landene er kun blevet værre efter at eu begyndte at diktere de hårde nedskæringer derfor skal vi gå en anden vej i danmark en vej hvor vi styrker vores økonomi vores velfærd og vores beskæftigelse gennem de nødvendige investeringer i kommunerne jeg synes regeringen bør frisætte kommunerne ved at slække på sanktionsregimet

kaotiske budgetstyring jeg mener at folketingets partier i dag bør vælge at frisætte kommunerne

forslag til vedtagelse i lyset af det økonomiske råds kritik af budgetlovens konsekvenser for kommunernes mulighed for at sikre velfærd og beskæftigelse pålægges regeringen at fremlægge forslag til ændringer af budgetloven der kan rette op på de uheldige konsekvenser som blandt andet er underforbrug såkaldt benzinafbrænding sidst på året og manglende muligheder for langsigtet budgetplanlægning der grundlæggende påvirker kommunernes muligheder for at sikre et højt niveau i velfærd

ser vi ens på der er ligesom to elementer der bliver rejst i den her forespørgsel det ene

venstre haft regeringen i samråd om den enogtredivete oktober

at skulle der fremover være informationer som vismændene efterspørger men som regeringen af den ene eller den anden grund ikke ønsker

så vil finansudvalget blive orienteret herom

så det synes jeg sådan set er fint

er jeg meget enig med ministeren i at det

værktøj som har vist sig nødvendigt til at sikre at de budgetter der bliver

også bliver overholdt i kommuner og regioner og for den sags

er systemet der bestemmer hvor mange offentlige skattekroner man bruger

det er politikerne der bestemmer hvor mange penge man ønsker

selve ideen med en budgetlov

tidligere finansminister herre claus hjort frederiksen der

forarbejdet og dengang var der fra

en hård modstand mod tanken om at have dette styringsredskab men heldigvis

med badevandet sammen med politikken efter valget

er enige om at det er vigtigt

de offentlige udgifter så vi ikke efterlader gæld til de kommende generationer og udfordringer til de kommende politikere

mener vi på et tidspunkt skal

hvordan de umiddelbart ser på den problemstilling der

børsen den trettende november

store underskud truer trods

det forhold at når vi fra omkring to tusind og seks og tyve

syv og tyve begynder at have et meget stort antal ældre i forhold til i dag ved vi at det selvfølgelig også vil medføre

lave besparelser i den offentlige økonomi selv om den offentlige økonomi er holdbar selv om der sådan set

så vil man på grund af budgetloven dér kunne være i en situation hvor man skal lave store besparelser

andre gode ting men som

fremtidige generationer så kan bruge fordi man jo derved egentlig overfinansierer den offentlige økonomi det ser vi fra venstres side som

strukturelle underskud der kan komme helt ned på to en halv

med en halv procent så det er det er en betydelig udfordring vi der vil have med

så mit spørgsmål er jo egentlig hvordan løser vi det hvad er der af forskellige muligheder for

løse det jeg skal på vegne af venstre socialdemokratiet de radikale sf liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

folketinget konstaterer at der med budgetloven er skabt et udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter

være med til at sikre at de aftalte udgiftsrammer for stat kommuner og regioner bliver overholdt der står et bredt politisk flertal bag budgetloven der får virkning fra finansåret to tusind

for eksempel var blevet aftalt det var dengang

der var sådan set ikke andet at gøre for dette folketing end at prøve at få de penge til at hænge sammen det kan ikke nytte noget og derfor er jeg glad for budgetloven og

kommunerne der bestemmer hvad forbruget skal være men at det er en del af en aftale mellem kommunernes landsforening og den til enhver tid siddende regering

en af venstres borgmestre synes at det er

jo tættere kan de også gå på de grænser og de rammer der er uden at risikere at få

for mange penge så det der er blevet talt om altså den potentielle mulighed der er for benzinafbrænding som jo er reel vil jo også blive mindre over tid fordi kommunerne bliver bedre og bedre til at styre deres økonomi og vide hvor langt de kan gå i løbet af året så de netop ikke ender i en situation hvor alle pengene skal bruges i december måned det er jeg helt overbevist om men hvad er alternativet og det er mit spørgsmål til enhedslisten hvad er alternativet ja det er at der ikke er nogen styring og kommunerne selv bestemmer hvor mange penge de

når det ikke er ligegyldigt for landets økonomi

jo fordi det er ude i kommunerne langt de fleste offentlige skattekroner bliver brugt

efterspurgt en strammere budgetstyring end den vi tidligere har set og derfor er kritikken fra vismændene jo ikke en kritik af budgetloven som sådan eller det at vi har en budgetlov tværtimod siger vismændene jo at de tiltag som de foreslår i deres seneste redegørelse skal ske inden for budgetlovens rammer

at det økonomiske råd vismændene skal holde øje med budgetloven

skal give input til den måde vi forvalter budgetloven på og den måde vi indretter styringsmekanismerne det vi kalder

det er jo lige nøjagtig det som vismændene gør i deres rapport de gør ikke andet end det vi har bedt dem om og sandheden er

kritik af de enkelte elementer i budgetloven og udgiftsloftet men

at pege på de faremomenter nemlig

en fare for benzinafbrænding sidst på året men der skal tilføjes at det

har det altid været med de offentlige budgetter da jeg for mange år siden havde den fornøjelse at sidde i byrådet i min

vedblive at være og derfor er det jo kun godt og det er vigtigt at der i kølvandet på budgetloven er en diskussion om hvordan vi sørger for at den økonomiske styring i blandt andet kommunerne bliver bedre end

vi har set hidtil så peger det økonomiske

råd også på at udgiftslofterne til blandt

kan mangle lidt dokumentation i forhold til fastlæggelsen der må man jo sige

skal dokumenteres bedre og hvor dokumentationen kan blive mere præcis

vi har i dag og det må man da kun hilse velkommen så synes jeg

som afslutning er vigtigt at slå fast

er budgetloven der forhindrer kommunerne i at lave noget de kunne lave før budgetloven rører ikke ved det faktum

regionerne og staten lige før sommerferien hvert år følger den samme procedure som den har gjort de sidste mange år

bliver det ikke muligt for kommunerne

de aftaler der er indgået mellem kommunerne og staten uden at der er en sanktionsmekanisme den sanktionsmekanisme har vi nu det synes jeg er godt

så er det jo ikke som det bliver antydet fra

sådan at man ikke kan have underskud vi har underskud i øjeblikket på de samlede budgetter vi er nede på i nærheden af tre

underskud vi er også i nærheden af det vi kalder den strukturelle balance med et underskud på nul

de største investeringer offentlige sektor vi har haft i næsten tredive år

så det her er ikke et spørgsmål om at kommunerne er forhindret i at lave kernevelfærd det er

det modsatte nu sørger vi for at der er styr på økonomien så

opretholde den kernevelfærd i vi er så glade for

det er måske besparelser der ikke altid er nødvendige

straffer altså kommunerne så hårdt for overtrædelser

holder uforholdsmæssigt meget tilbage med at bruge de penge de faktisk har i råderum

det gør jo at både borgere og ansatte de her år som også enhedslistens ordfører har sagt oplever en stor nedgang i

varme hænder i velfærdsniveauet i kommuner og i regioner som ikke altid er nødvendig simpelt hen fordi kommunerne er bange for at

vil undgå de her sanktioner i dansk folkeparti

de kommuner der har penge

varme hænder og velfærd andre kommuner har ikke engang råd til at

penge de må der kan vi jo stadig væk godt efterlyse at man igen tog op til overvejelse om man ikke kunne gøre forholdene for disse kommuner bedre

forslag til vedtagelse

stor variation i kommunernes økonomiske muligheder dansk folkeparti var og er derfor skuffet over den lille udligningsreform fra to tusind og tolv som desværre ikke

om den fraflytning vi ser fra landkommunerne for stram styring af kommunernes økonomi har den konsekvens at en del kommuner holder uforholdsmæssigt for meget tilbage

det gør at borgere og ansatte i disse år

ikke bruger de penge som er nødvendige på varme hænder og derfor vil vi da meget gerne se på om det er nødvendigt med de der sanktioner der er i budgetloven selvfølgelig skal kommunerne have styr på økonomien og det kan vi

udgiftsniveau der er og i forhold til de penge der ligger i kassen

have nogle renter derfor kommer kommende generationer til at betale gælden tilbage og derfor risikerer de at få mindre velfærd eller betale en højere skat end vi

som en lille åben økonomi i en globaliseret verden der lever af at sælge varer til udlandet med fortjeneste er det også helt afgørende for danmark at vi har styr på vores økonomi

har styr på hvordan vi styrer vores økonomi i mange år ja faktisk i årtier har vi oplevet at kommuner og regioner tidligere amter har brugt mange flere milliarder kroner end aftalt hvert år aftaler folketinget den økonomiske ramme for de kommunale og regionale udgifter i aftalerne og

det afgørende at de aftaler overholdes og vi kan se at budgetloven som vi diskuterer nu har sikret at budgetterne bliver overholdt men vi mener også at det styrker velfærdssamfundet inden jeg kom i folketinget sad jeg to år i regionsrådet i midtjylland og lad mig nævne et eksempel de fem sygehuse i vestjylland er samlet under én ledelse og ét budget og i et enkelt år havde de et meget stort underskud det underskud skulle de håndtere ved at betale pengene tilbage til den store kasse og det betød meget store besparelser meget store omlægninger

det er et eksempel på at overskridelse af budgetterne på ingen måde er en fordel for velfærden og slet ikke for de ansatte i velfærdssamfundet vi skal undgå det som nogle kalder for stop and go politik hvor man et år udvider og så skal

derfor er det også en fordel for velfærden og ikke mindst for de ansatte at man har styr på økonomien i kommuner og regioner det økonomiske

en lang årrække ønsket en bedre styring af de mange overskridelser der har været på de kommunale amtslige og regionale budgetter

var det sådan at i perioden nitten tre og halvfems

det planen at det offentlige forbrug skulle vokse med en

dobbelt så meget som man havde forudsat

derfor har det økonomiske råd efterlyst en bedre budgetstyring og økonomistyring af kommuner og regioner og derfor skal man ikke tage deres kritik som udtryk for at de er imod budgetloven

kritikpunkter og lad mig lige forholde mig til to af de væsentligste kritikpunkter

det økonomiske råd ønsker at man laver flerårige aftaler

at gøre men fastholde årlige aftaler med kommuner og regioner og årlige finanslovsforhandlinger her i folketinget vi mener det er vigtigt for vores demokrati at man hvert eneste år har mulighed for at få politisk og demokratisk indflydelse det umuliggør ikke at man kan lave aftaler som strækker sig over flere år som vi for ser det med sygehusbyggerierne i øjeblikket en anden kritik

såkaldte benzinafbrænding som er et populært udtryk for at man

december måned brænder en masse benzin af uden at det har noget formål men udelukkende handler om at bruge de penge man

at vente med at bruge penge til nye indkøb og anlæg

jo også huske at de ansatte man hyrer i for eksempel december

ser vi ikke det store problem i det her hvis man koordinerer fornuftigt man kan nemlig også få lov til at overføre penge til året efter men det kræver dog koordinering regioner og kommuner imellem og koordinering med finansministeriet og det at koordinere og styre økonomien er jo netop formålet med budgetloven

og derfor er det vores forventning at kommuner og regioner arbejder med at bruge de penge de har men budgetloven handler om ikke at bruge flere end man har fået tildelt

hvis man bare siger at alting er godt når der bliver slået alarm fra dem der ved hvad det handler om fra dem der ved hvad realiteten er for de danskere der har brug for den velfærd som bliver forringet som følge af

budgetter for to tusind og fjorten og fire år frem er en realitet niveauerne for udgiftslofterne i de kommende år ligger i forlængelse af den vækstplan der blev aftalt tidligere på året

dansk økonomi stod og står fortsat over for store udfordringer at regeringen fra

at føre en ansvarlig økonomisk politik det betyder bla at der skal være styr på de offentlige finanser og derfor blev budgetloven gennemført

besparelser der kan ramme tilfældigt og som ikke er særlig kloge det sætter vi en stopper for

er overforbrug men underforbrug i det offentlige især i kommunerne der nu er problemet og at budgetloven derfor er overflødig

ikke enig i lad mig sige det klart og tydeligt et underforbrug i kommunerne som vi har set det er bestemt ikke ønskværdigt kommunerne er en vigtig spiller når det kommer til at sikre vækst og beskæftigelse og derfor er det afgørende at politikerne i kommunerne i sidste ende bruger de penge

det betyder noget for de velfærdsydelser som danskerne mødes med

det skal vi have stoppet men det handler ikke om budgetloven det handler om at støtte kommunerne i at bruge de penge der er aftalt fra regeringens side er der hjulpet til med at

de økonomiske sanktioner fra og med næste år

der er sikret mere fleksibilitet og et mere retfærdigt sanktionssystem

handler om drift altså lønninger varekøb med videre kommunernes regnskab under et skal selvfølgelig stadig væk overholdes

sanktioner ikke længere være baseret på de fastlagte budgetter men på regnskaberne kommunerne skal selvfølgelig overholde de aftaler der er indgået med regeringen men hvis de har fastlagt et måske lidt forsigtigt budget for næste år

forhåbentlig får en positiv betydning

så alt i alt anerkender jeg ikke at budgetloven begrænser kommunernes mulighed for at sikre velfærdsydelser

og det får vi nu gjort noget ved og jeg anerkender slet ikke at budgetloven skulle være overflødig den vil tværtimod sikre stabilitet i økonomien og velfærdsydelserne i årene

foa vi kan se bupl vi kan se forældreorganisationer slå alarm og sige at det her fører til fyringer det fører til arbejdsløshed det fører til forringet velfærd hvorfor kan sf støtte det burde vi ikke lige præcis sikre borgerne velfærd sikre at der er arbejdspladser i en tid med krise

og ramme meget hårdere end hvis man kan planlægge længere tid fordi

lavet en fleksibilitet hvor det betyder at man

det fra drift til anlæg så man kan bruge

eksempel renoveret en skole der trænger til det for det tredje er det kommunernes ansvar og det er kls ansvar som koordinerende enhed at sikre at de penge bliver brugt fordi beskæftigelsen er lavere end den ellers kunne være fordi

som ministeren også var inde på kræver det tid

lære et nyt system at kende og kl har også taget den opgave på sig at sikre koordination i forhold til at kommunerne samlet set bruger de penge de skal

forbrug til pædagoger til sosuer vi satte for eksempel sammen med enhedslisten

i daginstitutionerne der kunne nogle af de her faglige organisationer jo også og det gør de også

som som vi havde aftalt skulle bruges specifikt på det her område så det handler rigtig meget om styring og planlægning og om at vænne sig til et nyt system og det handler om at kommunerne taler sammen som ministeren var inde på der kan være forskellige behov i forhold til at nogle bruger lidt mere og nogle bruger lidt mindre forskellen mellem højre og venstre i den her folketingssal er jo at højrefløjen vil have nulvækst og vi sikrer en vækst på nul

procent fremover vi bruger flere penge

de aftaler man har lavet

den begrundelse at vi ikke ønskede at gennemføre en budgetlov i danmark som er pålagt os af eu der er jo elementer af den budgetlov som kommer direkte nede fra

vi står uden for eurozonen så det giver ingen mening at vi skulle være omfattet af de krav som er til for at

sørge for økonomisk disciplin inden for eurozonen og vi ønsker at vi skal stå uden for eurozonen også fremover og derfor vil vi ikke underlægge os bruxelles

budgetlovens indhold må vi jo sige at vi synes godt om indholdet vi synes godt om at der er en styringsmekanisme fra staten over for kommunerne i forhold til

den kommunale og regionale og statslige økonomi er så sammenblandet som den er i en ideel verden en måske ideel verden ville kommunerne have fuldstændig råderet over deres egne penge og deres eget skattegrundlag men sådan en ideel verden lever vi ikke i hvis det er sådan

gang i massive nye offentlige udgifter i en periode hvor der er opsving i økonomien og så når der kommer

økonomien går ned og kommunen ikke længere har råd til alle disse offentlige udgifter ikke får sparet på tingene og går fallit så er det jo ikke sådan i danmark at så får kommunen bare lov til at sejle sin egen sø

er indtægter nok til at dække nogle udgifter som folketinget mener er nødvendige for at opretholde en vis velfærdsstandard så på grund af den her sammenblanding af kommunal og regional og statslig økonomi bliver staten også nødt til at have en styring med kommunerne fordi staten i sidste ende står som den der skal dække kommunernes økonomi

vores opbakning til

budgetloven er der selv om vi på grund af eu diktatet ikke stemte for budgetloven støtter vi op om budgetlovens indhold

andre partier har læst op herfra og vi støtter ikke enhedslistens

overgangsperiode hvor der kan være nogle ting der ikke helt fungerer optimalt men det store gode at der er kommet bedre styr på

kan vi nu i dag regne med at kommunerne overholder de aftaler som er lavet med

vi efterfølgende måtte finde finansiering til nu får vi så en budgetlov hvor vi får nogle udgiftslofter både for kommuner regioner og stat og så ved vi

penge der er til rådighed og der er sanktioner i

det betyder samlet set at vi får styr på vores økonomi og det her skal jo først og fremmest betragtes som et

de problemer der har været med at overholde de økonomiske aftaler der blev indgået

der er også en forbindelse til vækst og stabilitetspagten vores konvergensprogrammer hvor vi jo har været med til at sætte en dagsorden for at andre overholder økonomien der må vi selvfølgelig selv gå forrest og sørge for at vi gør præcis det

og de forskellige nøgletal der nu er gældende i den her sammenhæng så kunne kommunerne

er det rimeligt at vi får pålagt den slags rammestyring det synes vi fra det konservative

det vil jo betyde at kommunerne får øgede frihedsgrader og

kan få en stabil investering over mange år man ved hvad man har at gøre med

der er jo stadig væk en solidarisk ordning for de

aftaler der hidtil har været indgået vil også i fremtiden blive indgået på præcis de samme præmisser man møder op hos finansministeren og indgår aftaler

så kommunerne under et der bliver holdt ansvarlige

sådan at man kan styre sin økonomi løbende man kan godt

sat det pres så det var sket langt tidligere men nu er vi der nu er vi havnet i en situation hvor det er nødvendigt at økonomien overholdes så nu vil det ske og så kan der stadig væk ske en ombytning af pengene mellem kommunerne

kan få udnyttet deres behov og omvendt altså en solidarisk løsning det hilser vi absolut velkommen så vi synes på alle måder

internationalt skal være tiltro til dansk økonomi der skal være tillid til dansk økonomi

fri for at bruge pengene til at betale høje renter dem kan vi så i stedet for bruge på reelle ydelser det nogle gerne vil kalde varme hænder altså borgerrelaterede ydelser

kommer vores borgere til gavn i stedet for at vi skal betale dem til nogle der har lånt os penge så vi kan ikke finde negative elementer

det har også været drøftet

nødt til at brænde benzin af sidst på året for at kunne

nej der er det også min faste overbevisning at kommunerne over tid vil finde ud af

stadig væk inden for den ramme der er

der kommer en stabil udvikling i de budgetter og det forbrug der er og det er jo egentlig det vi gerne vil have at der er stabilitet og holdbarhed i den kommunale økonomiske planlægning

det klarer vi selv vi har vores selvbestemmelsesret vores suverænitet

hvor det er og det gør vi også men vi har i danmark en interesse i at andre lande i eu opfylder de samme forpligtelser og tager det samme ansvar

altså finanskrisen er jo et udtryk for at der er nogle der har set stort på at regningerne også skulle kunne betales

gerne villet købe ind og man har gerne villet bruge pengene men man har ikke

stiller vi de samme krav til dem som vi selv har opfyldt

får ikke nogen negativ indflydelse for danmark fordi vi

kun til gavn for danmark at vi udvider stabilitets og

så der er ikke noget problem i forhold til eu i at vi har lavet en stabilitets

vi sørger for at de andre eu lande kan leve op til de forpligtelser de har sådan at danskerne ikke skal til at betale for deres overforbrug og de regninger de ikke kunne betale så vi kan da kun være interesseret i at alle landene i eu selv kan betale deres egne regninger

at de fleste ved men det helt fundamentale at have viljen til at holde en aftale

den tryghed det giver at man også ved hvad man har til rådighed fremadrettet fordi man ikke overforbruger og at man har den sådan almindelige synes jeg fornuftige tilgang at hver generation skal være forsigtig med at beslaglægge for store dele af næste generations muligheder for også at handle politisk vil jeg meget gerne

hvor finansministeren jo var i samråd om

dokumentationen når det kommer til udgiftslofter og dermed jo også det klare tilsagn om at gøre hvad hvad vi kan fra regeringens side for at sørge for at den dokumentation er til rådighed det sætter vi meget stor pris på at der bliver kvitteret

forlængelse af artiklen i børsen den trettende november deltager vi meget gerne i drøftelser om det vi har så et stykke tid til at få vandet til den kaffe til at koge fordi det jo er fra to tusind og seks og tyve

det naturligvis er vigtigt at vide

sammen med den demografiske udvikling når vi sådan virkelig tager de langsynede briller på det drøfter vi meget gerne videre

kan sige er sådan en en helikopteroverflyvning

i hvert fald sådan huske tydelige eksempler nedslag

barne og voksenliv hvor det ikke kunne siges at være tilfældet og i øjeblikket regner jeg også med konservativ opbakning til at vi skal gøre hvad vi kan for at danmark kommer ud af den henstilling

i forhold til at være i i økonomisk smult vande

villumsens indledning

har forsøgt at finde ud af hvad det egentlig er enhedslisten gerne vil

tilsyneladende kunne man jo tro når man ser på forslaget

til vedtagelse at det handler

det

en af de ting som enhedslistens ordfører sagde at enhedslisten mener er nødvendig er at der skal være plads til at bruge det nødvendige for at sikre et anstændigt niveau af velfærd enhedslistens ordfører har også gennem hele dagens debat sagt at den enkelte kommune helt frit bør kunne bestemme hvad

det fællesskab som vi har i danmark

fuldstændig uden blik for hvad der foregår andre steder fuldstændig uden blik for de konsekvenser det kan have andre steder i landet at man bare skal have lov til at bruge løs uden blik for hvad det er for en gæld man pålægger næste generation og uden blik for hvilke konsekvenser det har i nærmeste fremtid er ikke

jeg synes også det er bemærkelsesværdigt

have styr på sin økonomi så skal påklistres at det er noget

som eu har pålagt os danmark har jo igennem vores meget lange medlemskab først af det europæiske fællesskab og senest af den

selv taget stilling til hvilke forpligtelser vi ville stå inde for vi har jo selv taget stilling til om vi ville være en del af finanspagten eller ej

en budgetlov eller ej hvis man vil klandre nogen skal man klandre sine kolleger her som har andre politiske holdninger end en selv i stedet for at klandre eu og dermed gøre det som jeg synes er et retorisk trick som ikke hører hjemme i en debat som den her

at det også er eus skyld det hele det er ikke eus skyld det hele det er flertallet i folketinget der har taget ansvaret for at der i højere grad bliver styr på dansk

at det ikke spiller så stor en rolle

i forhold til det man synes er anstændigt jeg synes man skal holde de aftaler man har indgået

en grund til at vi laver de aftaler det gør vi fordi de passer i forhold til en langsigtet tryg og ordentlig udvikling for danskerne og for den måde

vores velfærd vores kommuner og vores regioner bliver drevet på og det vil jeg egentlig gerne have enhedslistens svar på i en afrunding nemlig hvad

lave aftaler hvad mener man egentlig om økonomien i de aftaler

af ideen om at der skal være styr på dansk økonomi

respekt for at der et eller andet sted er grænser for hvor store underskud vi skal have

vi låner penge hver evig eneste dag det gør vi med velberåd hu fordi vi gerne vil stimulere økonomien men vi vil gerne gøre det inden for en ramme som sikrer at der stadig væk kan være tillid til dansk økonomi

derfor jeg slet ikke kan genkende enhedslistens billede af at vi da kunne gøre meget mere når vi i de

som er langt over hvad man ellers historisk

det har en bagkant synes jeg illustreres ved at kommunernes bruttogæld altså den langfristede gæld i øjeblikket er

at man så siger brug løs

i gennemsnit ligger på fem og tredive

som vores folkevalgte som er lige så folkevalgte og lige så værdige som vi er tager ansvar for i kommuner og regioner jeg synes de tager et meget

at være kommunalpolitiker eller regionspolitiker fordi man skal prioritere man skal finde ud af

især hvis det kommer til regeringens holdning de mennesker som er mest udsatte

så meget desto mere betrygget af at der er et solidt flertal i folketinget som går ind for at man godt må have styr på sin økonomi at man godt må lave aftaler og at de er sat i verden for at

jeg tror et eller andet sted at selv om vi kan have store diskussioner om niveauet for de offentlige udgifter

at når vores kommunale kolleger og regionale kolleger

gøre det på en måde så de ikke skal til at stoppe op året efter som den radikale ordfører gav et konkret eksempel på med de meget store ulemper det har ikke kun for medarbejdere ikke kun for ledere men bestemt også for de borgere

et eller andet sted at selv om det er teknisk og selv om det er fyldt med lange ord styrker vi også fællesskabet ved at anerkende at det både

dispositioner for økonomien herinde og der kan man jo tale om det

til når man kommer på den anden side af de år

balance så om ti år når vi måske løber ind i problemet

og hvad der bliver billigere i vores sundhedsvæsen hvad der bliver dyrere og hvad der bliver billigere i forhold til omsorgen for udsatte ældre som har brug

vi har en forpligtende aftale partierne imellem og

man skylder hinanden at tage de her diskussioner og se

planlægning altså vi gik med i finanspagten vi indførte en budgetlov for at få budgetdisciplin

at styr på økonomien som ministeren taler

burde det ikke give anledning til at man tog

skal håndtere det her og det er jo en af grundene til at folketinget blandt andet har givet mulighed for

dagpasning på omsorgen for udsatte og sårbare ældre

jeg tror også det er noget som som bliver diskuteret rundtomkring i kommunerne

der er både den aftale som regeringen har med kommunernes landsforening den vi har med danske regioner og så den aftale man laver i den enkelte kommune om det konkrete budget og jeg tror da at de parter som laver det budget har den samme interesse

vej ud af en af de dybeste økonomiske kriser vi har været i

set ikke budgetlovens skyld det er ikke sanktionernes skyld det er begrundet i at vi har færre penge at gøre godt med end vi har haft og både kommuner og regioner har mulighed for at prioritere kernevelfærd de har taget nogle endog særdeles vanskelige beslutninger over de seneste år og

at man bliver langt bedre til sin økonomistyring og at man bliver langt bedre til at overholde den aftale som det lokale budget også er det er godt og så kører man jo bare med det og så vil det selvfølgelig være ekstraordinært hvis sanktioner eller budgetloft er noget der begrænser en så vil det være fordi man faktisk

styr på sin økonomi og det tror jeg fremadrettet vil tjene os alle sammen som folkevalgte uanset på hvilket niveau vi

at et flertal i folketinget vælger at fortsætte

budgetloven har medført til trods for at vismænd kommuner de offentligt ansattes

fagforeninger foa og bupl og forældreorganisationer har kritiseret budgetlovens konsekvenser

alarm der bliver efterlyst hvad enhedslisten vil vil enhedslisten bare forgælde danmark nej enhedslisten vil ikke forgælde danmark og vi stiller altid forslag til finansiering af de forslag vi

er at man ikke bruger de penge

kommunekasserne bugner men kommunerne bruger ikke pengene de skærer på velfærd de skærer på arbejdspladser det er ikke fordi kommunerne er dumme det er ikke fordi de kommunalpolitikere vi har er dumme

blevet indført med budgetloven

binde danmark til europolitikkens nedskæringspolitik uden at danskerne har stemt for det tværtimod har befolkningen stemt nej til at være med i euroen i dag hører jeg fra regeringspartierne fra ministeren at budgetloven er noget vi selv har fundet på ok det er fint men

det er en forudsætning for danmarks deltagelse i finanspagten at vi har en budgetlov danmarks deltagelse i finanspagten er noget som man har

uden at turde spørge danskerne ministeren opfordrer til at jeg klandrer folketingets partier for det

gerne gøre jeg synes der er grund til at klandre folketingets partier for at

indført en budgetlov uden at spørge befolkningen om de ønsker det jeg hører fra venstre i dag at man ignorerer sine egne borgmestres kritik af budgetloven venstres borgmester i herning lars krarup hældes ned ad brættet når man siger at kommunerne ikke selv skal bestemme ok det må venstre

jeg synes det er trist at se på jeg synes det er trist at se på at kommunerne på den på den måde svigtes dansk folkeparti siger at de deler enhedslistens kritik

dansk folkeparti siger at budgetloven har medført forringelser af velfærden

side sågar at der er noget der er så galt at det burde ændres men som sædvanlig

ikke støtte enhedslistens forslag om at gøre noget ved det man selv kritiserer man taler om en udligningsreform

æbler mens vi andre diskuterer pærer det er trist det er trist at dansk folkepartis eu kritik bliver symbolsk og at når konsekvenserne af dansk tilslutning til europolitikken som tilslutningen til

rammer ældre når de rammer børn i kommunerne

til fyringer af offentligt ansatte gider dansk folkeparti ikke gøre noget ved det så står man på sidelinjen og afviser enhedslistens forslag det må siges at være ganske klar symbolpolitik og snak

resultatet af afvisningen af enhedslistens forslag i dag her i salen bliver at taberne bliver ældre det bliver børn det bliver arbejdsløse som ikke kunne få et job som sosu assistent eller pædagog

få rejst debatten vi har taget den og folketingets partier inklusive dansk folkeparti har afvist

lytte til den kritik som rejser sig ude fra virkeligheden det synes jeg er rigtig rigtig

visse varegrupper der skal forhindre såkaldte momskarruseller et værn der skal forhindre opbygningen af unaturlig store tobakslagre frem mod afgiftsforhøjelsen ved årsskiftet tilretning af varemærkeforfalskningsloven som følge af en ny eu forordning på området en ændring af en utilsigtet ændring der i to tusind og et gjorde flere erhvervsdrivende foreninger fuldt skattepligtige samt

nogle konsekvensændringer som følge af ophævelsen af loven om afgift på mineralvand og endelig

det drejer sig om de såkaldte momskarruseller her udnytter kriminelle

reglerne til at snyde staten for momsbetaling ved køb og salg af blandt andet mobiltelefoner på tværs af landegrænser svindlen er mulig fordi der ikke afregnes moms i sælgers land når varer handles over eus grænser herefter sælger køber varepartiet videre i danmark men undlader at afregne salgsmoms til den danske stat fremgangsmåden er langt mere kompliceret end angivet her og der ofte tale om det samme parti varer der sælges igen og igen internt i samme personkreds heraf navnet momskarrusel regeringen foreslår at indføre omvendt betalingspligt det indebærer at køber frem for sælger skal afregne moms til staten på varer der handles i disse karruseller

disse markeder er markedet for mobiltelefoner tablets og andet it udstyr langt større og omfatter både offentlige og private virksomheder som følge af kritikken i de høringssvar ministeriet har modtaget har har ministeren fritaget virksomheder der primært eller udelukkende sælger til private forbrugere virksomheder med salg til offentlige og private virksomheder er

fremover skal operere med et dobbelt system for den ene del af deres sortiment skal de afregne salgsmoms mens deres kunder for den anden del selv skal afregne momsen det indebærer en række ressourcekrævende ændringer i faktureringssystemer med videre samt løbende omkostninger til administration venstre er i lighed med regeringen interesseret i at forhindre økonomisk kriminalitet det gælder også for de omtalte momskarruseller som ifølge lovforslagets bemærkninger har medført et tab på en hundrede og en og tyve milliard kroner

den danske stat venstre er imidlertid opmærksom på den omfattende kritik erhvervslivet har rejst over for de foreslåede initiativer vi ønsker at benytte udvalgsarbejdet til en grundig belysning af hvorvidt effekten af det foreslåede initiativ står mål med de negative administrative konsekvenser erhvervslivet pålægges herunder muligheden for at anvende alternative løsninger i kampen mod momskarruseller indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet er vigtig

af legale virksomheders konkurrenceevne venstre har som sådan ikke yderligere kommentarer til det fremsatte lovforslag og vi afventer en afventer en afklaring omkring

det for eksempel ikke tydeligt af reglerne om en virksomhed i danmark kan få fradrag for udgifter til bestikkelse hvis virksomheden bestikker en privatansat i et andet land hvor bestikkelse er lovligt socialdemokraterne mener at det under ingen omstændigheder skal være muligt for virksomheder der er skattepligtige her i landet at få fradrag for udgifter til bestikkelse uanset om bestikkelse er lovligt eller ulovligt i det land hvor det er foregået derfor vil vi blandt andet præcisere reglerne så det direkte fremgår af lovgivningen at virksomheder ikke har mulighed for at fradrage de her udgifter til bestikkelse vi vil også mindske statens risiko for tab tab ved momskarruselsvig hvor svindlere systematisk forsøger at udnytte momssystemets regler derfor vil vi udvide brugen af ordningen af omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik såsom bærbare pcer

for disse varegrupper skal det ikke være sælgeren som indbetaler moms til staten men køberen af høringssvarene er det tydeligt at der er opbakning til lovforslagets intention men flere påpeger at reglen ikke bør omfatte butikker der primært handler med private

vi har lyttet og justeret lovforslaget så detailvirksomheders salg undgår ændringerne i loven lovforslaget indeholder andre delelementer der er mindre justeringer og rettelser af fejl i tidligere love men hovedelementerne i lovforslaget handler om fjernelse af fradrag for udgifter til bestikkelse og indførelse af omvendt betalingspligt på områder

sværere for svindlere at krybe uden om loven socialdemokraterne vil undgå at nogle kun benytter sig af fællesskabet uden at bidrage til det mens langt størstedelen af skatteborgerne betaler den skat de skal betale uden at kny

vi vil gerne se i udvalgsarbejdet hvorvidt det fører til

ophobninger bureaukratiske anordninger som gør mere skade end gavn

kun gælder nogle bestemte varegrupper

hvad så med de andre varegrupper så vil man måske flytte fokus

dem der ønsker at svindle men alt i alt

hensyn til også at levere

når vi nu er på den spilleplade som virksomhederne er på og vi konstaterer at der er brug for at justere regler så gør vi det i forbindelse med

evaluering af danmarks gennemførelse

er vi jo blevet gjort opmærksomme på nogle uklarheder som især går på fradrag for udgifter til bestikkelse

i kølvandet på det har vi så lagt op til at præcisere og stramme der hvor det er nødvendigt vi har så også vil jeg tilføje lyttet til den kritik der har været og sikret at rækkevidden af lovforslaget ikke er længere end det der er højst nødvendigt med disse ord kan radikale venstre tilslutte sig

for svindel er et stort problem i mange eu lande herhjemme har det indtil videre kostet den danske stat en hundrede og en og tyve million kr og det skader konkurrencevilkårene for de virksomheder der netop overholder loven det skal der gøres noget ved

vi derfor rigtig godt tilfredse med et lovforslag der griber ind

ved at indføre en såkaldt omvendt betalingspligt for moms ved handel med denne type varer omvendt betalingspligt er det mest effektive værktøj til at bekæmpe grov organiseret momssvig og mange andre eu lande har allerede indført sådanne regler derfor er det helt naturligt at danmark nu følger trop skal virksomheder der betaler bestikkelsespenge kunne få fradrag for disse udgifter selvfølgelig ikke

selvfølgelig reagerer vi på at

har gjort os opmærksomme på at det er uklart om der

forslaget her sikrer at der ikke er fradrag

tilpasning til en eu forordning det vil jeg ikke gå nærmere ind i

elementer der retter op på utilsigtede effekter af tidligere lovændringer og en værnsregel mod unaturlig lageropbygning i forbindelse med den kommende forhøjelse af tobaksafgiften

med det her lovforslag for at kradse

vil man lave et nyt bureaukrati en ny administration på virksomhederne som vi ikke mener at virksomhederne skal pålægges for den forholdsvis lille sum indførelsen af omvendt betalingspligt er det store problem ved det her lovforslag det vil medføre store administrative omkostninger for erhvervslivet

hundrede og en og tyve million kr som man vil kradse ind

på den måde ville man kunne stoppe momssnyd i kiosker men også der ville herre frank aaen vel sige at det er for stort

regering at gøre det gjorde den regering jeg selv deltog i også så det er sådan mere

typisk embedsmandsarbejde at man klumper tingene sammen og det gør det jo nemmere for så

men der kan være principielle tilgange til de forskellige forslag vi har også betænkeligheder

nogen tvivl om at det er et kæmpe problem for dansk erhvervsliv

selv været vidne til både som justitsminister og som erhvervsminister hvordan lovlydige virksomheder bliver snydt af de momskarruseller der er

det er godt at man gør det fra regeringens side men den model der er valgt

konstaterer erhvervsstyrelsen jo også i deres svar i forhold til det oprindelige forslag

meget nidkært og meget minutiøst på den ordning som

regeringen her foreslår vi støtter klart intentionen i at få stoppet det og uanset hvilket

det sender et helt forkert signal om at vi accepterer det og det foregår jo men den måde man præsenterer det på her giver meget bureaukrati meget

så det er klart det element som vi vil bruge kræfter på under udvalgsbehandlingen

regeringen vil tænke sig om og sammen med erhvervene

når vi har været igennem den øvelse øvelse sammen med regeringen vil vi så vurdere om vi vil stemme for

da vi kan støtte det meste af lovforslaget her

før vi tager stilling til om vi vil stemme ja

og så fornuftige at der ikke vil være noget problem i det her lad mig lige fokusere på

har taget det meste af tiden her nemlig momskarrusellerne

der kan være imod

at der er partier i folketinget der reelt derved kommer til at sanktionere momssvindel

når herre ole birk olesen siger at der er tale om et begrænset

det er et begrænset beløb det synes vi bestemt ikke det

med en meget stram økonomisk politik

derfor er det ikke et lille beløb dertil kommer at det er hvad man

det fulde tab ville

i betragtning af at der er tale om en svindel med momssystemet som jo gør at man principielt må gøre alt hvad man kan for at stoppe det og i betragtning af

forståelse for at der er nogle der ikke vil være med til

stoppe det så bliver det påstået at det giver for mange

påpeget at det her ville give en meget besværlig

det lyttede vi også til i skatteministeriet

har indskrænket virkeområdet for det her

erhvervsstyrelsen konstaterer

kan virksomhederne godt håndtere den her måde at betale

positiv opbakning det synes jeg er fint for mig jo indlysende

skal være fradrag for bestikkelse jeg

den mulighed måske har været der

vi får stoppet det hul som måtte være dér

kreditere os for at vi tager fat på at der kan blive et problem

lageropbygning vedrørende tobaksvarer

der er tale om nogle fornuftige positive ting som gør mere for at sikre provenuet for den danske statskasse som gør mere for at

sikrer at vi anstændigvis ikke kan have

ændringen gælder ligeledes for andre produkter der stort set svarer til markedsrenteprodukter formålet er at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at foretage en sådan omtegning

og arbejdsmarkedspensionerne i større omfang end hidtil

på det nuværende lave renteniveau i en længere periode i sidste ende kan det potentielt indebære et betydeligt tab af pension for kunderne særlig hvis de lange renter i løbet af nogle år vender tilbage til mere normale niveauer ligeledes får institutterne en solvenslempelse ved omtegning til markedsrenteprodukter derved får de

mulighed for at føre en bedre investeringsstrategi samlet set burde det sikre kunderne en bedre forrentning af deres pensionsopsparinger det foreslås endvidere at indføre en ordning for pensionsindbetalinger der ikke har været fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst herunder indbetalinger til udenlandske pengeinstitutter ved indbetalinger til disse pensionstyper får pensionsopsparere fremover mulighed for at få en

skat om at indbetalingerne ikke har været fradragsberettigede med videre den foreslåede ordning vil på udbetalingstidspunktet give pensionsopsparerne en administrativ lettelse også skat vil på sigt få en administrativ fordel af denne ændring derudover foreslås der nye regler for indbetaling til ratepension og ophørende alderspension der ikke har været fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst de foreslåede regler giver mulighed for at indbetalingerne enten kan udbetales til

overføres til en fradragsberettiget pensionsopsparing allerede i det år hvor indbetalingen er sket formålet med forslaget her er som med det foregående at opnå administrative lettelser for pensionsopsparerne pengeinstitutterne og for skat venstre støtter lovgivning der giver forbrugerne og erhvervslivet bedre vilkår bedre forrentning af borgernes pensionsopsparing

styrker opsparingslysten dermed sikres fremtidens pensionister en højere indkomst fra deres pension hvilke styrker forbruget og væksten i samfundet venstre bemærker at branchen overordnet set er tilfreds med de foreslåede ændringer dog havde vi gerne se at regeringen i højere grad havde efterkommet branchens ønsker om et regelsæt der måske var lidt

ud

for pensionsinstitutterne og for skattemyndighederne det første tiltag handler om at flere og flere pensionsinstitutter

tilbyde deres kunder at udskifte de såkaldte gennemsnitsrenteprodukter med markedsrenteprodukter med lovforslaget vil vi gerne bane vejen for at flere som sparer op til deres pension kan få mulighed for at skifte over til et markedsprodukt hvis de ønsker det derfor foreslår vi at pensionsinstituttet kan få få forrentet uudnyttet negativ skat hvis de udskifter et

med et markedsrenteprodukt det andet tiltag er rettet mod folk som skal have pensionen udbetalt fra en pensionsopsparing de har i udlandet her kan det være svært at afgøre om de har haft fradragsret for deres indbetalinger indbetalinger der kan være foretaget for mange år siden når den udenlandske pension skal udbetales

skal den person som har opsparingen dokumentere over for skat at der ikke har været fradragsret og det kan der selvsagt være meget bøvl forbundet med derfor foreslås det at pensionsopspareren kan få en afgørelse fra skat om at indbetalinger til pensionsordningen herunder en udenlandsk pensionsordning har været uden fradragsret med videre dermed slipper pensionsopspareren for meget bøvl når pensionen skal udbetales det tredje tiltag skal sikre en hurtigere udbetaling eller tilbagebetaling i forhold til ratepensionen eller alderspensionen sådan at disse fremgår rigtigt i pensionsopsparerens

årsopgørelse for indbetalingsåret på den måde kan man undgå at skulle rette årsopgørelsen derfor foreslås det at pensionsopspareren allerede i indbetalingsåret kan få indbetalinger til

og ophørende alderspension der har været uden fradragsret udbetalt eller overført til en

pensionsordning foruden de tre hovedtiltag byder lovforslaget på nogle mindre justeringer i pensionsbeskatningsloven

blevet til i samspil med branchen det byder på små men fornuftige tiltag

der sparer op til pensionsalderen lidt flere muligheder tiltagene er alle nogle

letter det arbejdet for skattemyndighederne socialdemokraterne kan støtte

blevet til i dialog med med branchen som ligesom ønskede de her lettelser

også ønskede muligheden for at man i højere grad kan tilbyde fleksible produkter

også ud fra at de mere tekniske spørgsmål kan vi få behandlet under udvalgsbehandlingen i

imod lovforslaget ud fra at det ville give et provenutab på hørte jeg omkring to hundrede

jeg kan genkende og det er ikke det som fremgår af lovforslaget den varige virkning

mellemfinansiering

den varige virkning er et provenutab på fem million

at papirblanketter og brevpost skal udfases frem mod to tusind og femten det betyder så også med lovforslaget fremover bliver obligatorisk for

bruge digital selvbetjening ved indgivelse af en klage over en afgørelse truffet af en myndighed til natur og miljøklagenævnet og ved

kommunikation med nævnet om klagesagen

at kommunalbestyrelsen bliver forpligtet til at videresende en klage over en afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplaner for eksempel til natur og miljøklagenævnet i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen vælger at vedtage en ny lokalplan som følge af klagen

at det her jo på alle måder er noget som klart nok kommer

noget som jeg helt principielt vil starte med at sige at vi fra venstres side er tilhængere af men det er klart at man når man går ind og læser

kunne blive skeptisk på nogle punkter det er klart at der er nogle områder rundtomkring i danmark som

er forholdsvis tyndtbefolkede men ikke desto mindre er det sådan at

de områder har meget svært ved at blive opkoblet på

jeg synes jo stadig væk at vi må sige til hinanden at

skal sikre at vi har en ordning som også virker når man ikke kan blive koblet op på internettet faktisk vil jeg sige

til miljøministeren at det kan undre

vel vidende

men lige det her skal miljøministeren ikke høre for for jeg er klar over at det jo ikke

den del af oplysningerne og den del af lovforslaget

altså har problemer med at få internettet rullet ud til alle måske

komme til at diskutere om vi skulle prøve

jo et eksempel på at det er nogle helt andre ting der er vigtige i dag end vi kunne forudse

ni og halvfems da vi lavede det forlig

ikke skal ende med at vi kommer til at starte en kamp

serviceforbedringer nogle eftersyn vi burde give det for at tilpasse det

ånd hvor man respekterede at når man har et forlig

jeg er i hvert fald opmærksom på det her

så vil jeg bare sluttelig lige stille mig en lille smule skeptisk over for

ministeren vil uddybe i dag

meget flot rigtigt og godt at lovforslaget sikrer de grupper af borgere som ikke kan benytte den digitale selvbetjening ved indgivelse af klager det er godt

kommer til at gå på bagefter er hvem træffer beslutningen om hvornår man som borger

undtagelse

selve lovforslaget men også i de kritikpunkter jeg lige har opridset slutte af med at konkludere at venstre overvejende

at de er af samme opfattelse altså

nogle kritikpunkter noget som de gerne vil have lov til at stille

at det måske godt kunne være at man skulle tage at vente lidt inden

indtil man har et system der fungerer

vil venstre være indstillet på at man

at det her er en god ting under forudsætning af at det kan virke og den anden er at der altså er nogle ting vi er nødt til at være opmærksomme på og sikre virker inden vi endeligt kan sige ja til det så jeg tror

med det forslag vi diskuterer i dag skal gøres obligatorisk når man

undgå at vi spilder en masse penge og krudt og ressourcer på

have parallelle sagsgange

nævnet skal håndtere

en digitaliseringsstrategi og gøre det obligatorisk at anvende det fordi langt de fleste har adgang til internettet og langt de fleste også er brugere det er selvfølgelig også med det her lovforslag sikret

særlig grund til at man ikke kan betjene sig digitalt hvis man har et handicap eller på andre måder er forhindret i at indgive klagen digitalt så skal der selvfølgelig være mulighed for at dispensere

for at dispensere

være en supportfunktion så vi sikrer at alle får den nødvendige støtte og vejledning jeg tror at den digitale selvbetjening kan være et vigtigt skridt i forhold til digitaliseringsstrategien som igen kan betyde hurtigere og nemmere arbejdsgange for både borgere og klagenævnet og det anslås faktisk også at vi kan reducere sagsbehandlingstiden ganske betydeligt

længe men også i kroner og øre derfor støtter

en digital løsning

ikke er rullet ud hvordan sikrer man at at de ikke bliver koblet

at klage hvordan sikrer man

supportfunktion hvor man kan få hjælp til at få indgivet sin klage selv om man

åben over for at diskutere at man sætter det her system i gang inden det bliver obligatorisk og så snart den tekniske løsning er på plads

må sige i forhold til at dispensere hvis folk ikke har mulighed for

det kan vi jo lige så godt få manet i jorden og derfor også glad for spørgsmålene men der er ingen tvivl om at den politiske intention er at der

nævnet mulighed for at dispensere

bare spørge ordføreren om ordføreren ikke er enig i at vi i udvalget skal have fundet

hvem der fastsætter hvilke kriterier der er og også

samme forhold til det her med computere

at anvende en digital selvbetjeningsløsning det er jo sådan

som ikke ønsker at bruge en computer føler at de bliver fuldstændig koblet af det her samfund

får nu også frataget muligheden for at klage hvis der er nogle ting

bliver det måske næsten umuligt for dem at klage derfor synes jeg også at regeringen

sørge for at

er utrolig svagt at regeringen ikke sørger for at få de ting i orden

her digitalisering

sætter ting i gang som ikke er fuldt afprøvet derfor må vi

det bare trækkes ned over hovedet på folk vi så med den digitale postkasse at mange folk ikke engang tilmeldte sig den det var

jeg husker omkring firehundredetusind der blev tvangsindlagt til at skulle have en digital postkasse og

til den tid så der går sikkert meget tabt den vej rundt hvorfor ikke også ligesom se på de folk der måske har et lille handicap de er måske svagtseende eller hvad

hvordan skal de betjene de her ordninger og bliver de nu undtaget

hvem skal vurdere det hvorfor laver man ikke en en telefonhotline

møde personligt op et eller andet sted hvor de ved

at de bliver taget alvorligt og hvor de kan komme af med deres klage eller er det her

vi skal gøre alt hvad vi kan for at vi har en god og en

være i borgercenteret eller hvor det

til her er er at det bliver sværere at klage for den enkelte borger

er tilfældet og at det er det man egentlig

køre endnu det virker ikke hundrede procent og derfor

to tusind og fjorten så regner man med

at dem der er klar kan benytte den her

er fint at man gør det men så er der selvfølgelig også alle dem som ikke er klar til

at bruge man kan sige brevduen stadig væk

man tvinger den digitale løsning ned over folk selv om

vil bruge det almindelige postsystem derfor synes vi jo i dansk folkeparti

have sin tid inden alle er

eksempel har adgang til internettet og at de svage i samfundet selvfølgelig

indgive de her klager via digital selvbetjening og det ligger

sagsbehandlingstiden med op til to uger og der vil også være

selv om loven taler om såkaldt obligatorisk

er der som på alle andre områder i øvrigt undtagelser hvis der er særlige

således er loven for radikale venstre samlet set et stort fremskridt og det er også det fremherskende synspunkt i i de modtagede høringssvar

radikale venstre støtte forslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen

over

af manglende udstyr eller manglende evner til at bruge it

at alder blev italesat som et dilemma så selvfølgelig er der også

at tilgodese særlige hensyn pointen er bare at nu skal der ansøges på anden vis og det kommer altså utrolig mange borgere til gode

er der borgere som

digitalisering sådan at det bliver nemmere for langt størstedelen af borgerne

af andre ting hvor digitale løsninger

det sikkert også være hastværk eller forkert

os enten har en computer derhjemme eller adgang til en computer i sf vil vi gerne imødekomme udviklingen og vi mener det er en rigtig god idé at ændre proceduren for klager til natur og miljøklagenævnet

stedet for indtastes digitalt

mange fordele ved at digitalisere klageproceduren en af disse er at det bliver nemmere at indgive en klage fordi klagenævnet har udviklet et brugervenligt selvbetjeningsssystem

det vil lette kommunikationen mellem borgeren der indgiver en klage og klagenævnet hvilket betyder at vi får et langt mere effektivt klagenævn og det vil reducere sagsbehandlingstiden med i gennemsnit to uger

fordel ved den digitale klageprocedure er at kommunerne får reduceret omkostningerne ved klager

rigtig mange af os har en computer og er vant til at anvende den

vil natur og miljøklagenævnet oprette en supportfunktion hvor både klageren og myndigheden vil kunne få vejledning

forståelsesmæssige problemer med at håndtere den digitale selvbetjening i sf er vi også meget opmærksomme på at der er mennesker der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgive en elektronisk klage og derfor fremgår det også af lovforslaget at nævnet kan dispensere fra kravet om at anvende

digital selvbetjening den digitale selvbetjening vil

ikke være en hindring for at indgive klage

om sf ikke anerkender at det med den digitale postkasse

den største succes staten har oplevet når der er cirka firehundredetusind der ikke

at koble nogle af de her klagere fra og dermed spare de penge

enkelte individs retssikkerhed når det handler

der var flere end de to spørgsmål

her undtagelser og særlige behov det var jeg faktisk inde på jeg sagde at de ikke er blevet fastlagt endnu

være meget brede fordi

der skal have deres retssikkerhed krænket i forhold til ikke at kunne indgive en klage det står fuldstændig klokkeklart

forhold til århuskonventionen og på ingen måde

er oppe i årene og man aldrig har brugt en computer at man føler sig meget utryg ved det

rundtomkring ser vi jo en gang imellem at de bliver skubbet fordi de ikke er klar selvfølgelig skal man arbejde hen imod den deadline der står i loven

lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening i forbindelse med indgivelse af klager på miljøområdet ser vi som en naturlig videreudvikling af den igangsatte proces mod det endelige mål om at få al kommunikation mellem borgere og virksomheder og det offentlige digitaliseret lovforslaget synes at flugte fint med den igangværende digitaliseringsproces i hele den offentlige sektor vores støtte til lovforslaget forudsætter naturligvis at it platformen er gennemprøvet og testet i tilstrækkeligt omfang inden lovens ikrafttræden den første maj

fjorten ligesom det helt indlysende må sikres at eventuelle systemfejl

som vi læser ministeriets bemærkninger til høringssvarene kan vi som politikere være betrygget i forhold til de tekniske udfordringer

belært af erfaring aldrig kan overvurderes

andet vil betyde hurtigere og mere brugervenlig kommunikation med nævnet i klagesager i forhold til i dag lovforslaget gør det

udgangspunkt obligatorisk at anvende den digitale selvbetjening ved indgivelse af klage til nævnet uanset brugervenligheden skal det selvfølgelig stadig sikres at digitaliseringen ikke bliver en barriere for at enkelte borgere

kan komme til at klage til nævnet klagenævnet kan derfor dispensere fra brugen af den digitale selvbetjening hvis der eksempelvis er særlige forhold hos klager som betyder at klageren ikke kan anvende den digitale selvbetjening det kan for eksempel være hvis der er tale om borgere med særlige handicap eller manglende digitale kompetencer

som man plejer

den digitale selvbetjening er en serviceforbedring for borgerne

vil den også betyde store fordele for klagenævnet nævnet vil nemlig kunne optimere interne arbejdsgange og processer hvilket betyder at vi får et mere effektivt klagenævn og det tror jeg vi alle sammen har en interesse i lovforslaget indeholder også en mindre ændring af planloven som skal sikre at klagenævnet kan

tillægge en klage over en lokalplan opsættende virkning samlet set vil lovforslaget sikre både nemmere og enklere klageadgang og mere optimale arbejdsgange og processer i klagenævnet så er der bare lige et par yderligere spørgsmål

hvornår det her bliver sat i kraft det gør det når miljøministeren gør det og det gør hun eller den der sidder til den tid først når det er færdigudviklet og testet dette også

og skulle der være nedbrud af

man selvfølgelig også for at det kommer

det vil sige at hvis systemet går ned skal man have klaget inden for en rimelig frist eller en rimelig tid

tak

er

de andre der måske ikke har internetadgang og dem der måske ikke er så begavede

køre i en periode eller skal det være digitalt fra dag et

anerkender at der er nogle borgere som måske ikke

der med de svagtsynede

sige at vi har et et klagenævn som får rigtig mange klager og

rigtig mange mennesker er kede af at deres processer sidder fast altså fordi

i en kortere eller længere periode så jeg tror det er godt at få det optimale ud af det her ved

til at køre endnu bedre så af

det kunne være deres svinefarm eller deres virksomhed ikke skal sidde i klemme i mange år men

at der er lange sagsbehandlingstider i

det synes vi andre bare ikke vi synes det er godt at kunne få

på det her område og det gør vi bedst ved at digitalt når vi så oven i købet kan tage hånd om dem der ikke kan komme til at klage på den vis tror jeg det er den

aftenen boligområder hvor danskere får begået indbrud

danskere boligområder

brandvæsenet ikke tør køre ud til

politiet er med boligområder hvor danskere ikke får juletræ og jeg kunne desværre

regeringen afskaffer ordet

tiltræden at ministeren ønskede at

det han kaldte etnicitetskriteriet det er det kriterium

været muligt for ministeren at gøre helt op med det kriterie men i stedet har ministeren med dette lovforslag udvandet betydningen af

og disse to kriterier har nær sammenhæng med det allerede eksisterende kriterium om tilknytning til arbejdsmarkedet

det er åbenbart i orden at der både er parallelsamfund og masser af kriminelle hvis bare de har uddannelse indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet problemet med denne udvanding af kriterierne er at vi ikke får taget fat der hvor problemerne er et helt konkret eksempel fra min egen egn i region sjælland er askerød askerød ryger med de nye kriterier

et trygt område nej det gør det altså desværre ikke

fremadrettet ikke vil blive taget nye initiativer for at hjælpe askerød samtidig med udvandingen af kriterierne har man også valgt at gøre

mere følsomt over for udsving det betyder selvfølgelig at hvis de kriminelle ryger i fængsel bor de ikke i boligområdet og så ryger området lettere

til gengæld ryger det også hurtigt tilbage på listen når de kriminelle bliver løsladt og flytter tilbage til området det betyder med andre ord at en del boligområder

af lovforslaget som ikke har med udvandingen af ghettokriterierne at gøre

er dømt efter nogle forskellige paragraffer denne informationsdeling er vi positive over for

og den del af lovforslaget ville vi gerne støtte men jeg tvivler desværre på at regeringen er villig til at

endelig skal det siges at selve ordet ghetto

kriteriet der omhandler beboernes herkomst som de kaldte etnicitetskriteriet det radikale venstre anerkendte dengang at man lavede en liste der blev kaldt for en ghettoliste

lille tilknytning til arbejdsmarkedet

at disse områder havde brug for en særlig indsats

til arbejdsmarkedet men det betyder ikke

de samme problemer vi står med det er nogle sociale udfordringer ja og vi skal sørge for at folk får en uddannelse men nu snakker vi om målrettede boliginitiativer til

jeg synes ikke at manglende uddannelse giver utryghed i samme grad som

og indkomst det andet element er at politiet kan videregive oplysninger

boligorganisationer i de tilfælde hvor en beboer i boligområdet er blevet straffet for en forseelse der er begået i

videregivelsen er nødvendig

at skabe tryghed i boligområdet det tredje element går på at boligorganisationer som har boliger i samme boligområde kan videregive visse oplysninger om lejere som har fået opsagt deres lejemål når det er nødvendigt

i de særligt udsatte boligområder har vi i dag udfordringer med lav beskæftigelse lav indkomst og lavt lavt uddannelsesniveau dertil kommer udfordringen med tryghed samt behov for bedre integration

fra socialdemokratiets side ønsker vi boligområder med en bred

vi skal undgå at boligområderne bliver isolerede kvarterer i forhold til det omgivende bymiljø socialdemokraterne og regeringen har derfor den ambition at antallet af særligt udsatte boligområder skal reduceres målet er at antallet af særligt udsatte boligområder er halveret i to tusind og en og tyve for at nå det mål kræver det i sagens natur en årlig udpegning så man kan målrette og prioritere indsatsen der hvor behovet er den hidtidige model for udvælgelse af særligt udsatte boligområder har ikke været nok til at fange alle de udfordringer der er i boligområderne derfor ændrer vi nu kriterierne ud over de tre eksisterende kriterier for integration beskæftigelse og tryghed

uddannelse og indkomst med forslaget

andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande 2 andelen

af straffelovens våbenlov

stoffer 4 andelen af beboere i alderen tredive til ni og halvtreds år der alene har grundskole

mindre end fem og halvtreds procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst i regionen kriterierne for beskæftigelse og tryghed ændres så gennemsnittet beregnes for de seneste to år i stedet for fire år som det er i dag

det vil sikre mere aktuelle og påvirkelige kriterier det betyder at hvis man står over for nye udfordringer vil de hurtig slå igennem

meget for at løfte vores særligt udsatte boligområder vi har fremrykket og forhøjet landsbyggefondens renoveringsramme med knap fjorten milliard

tretten hvilket både har været med til at løfte boligområderne og været jobskabende

til boligsociale indsatser og afsat

en ny bandeindsats i særligt udsatte boligområder boligaftalen fra i sommer indeholder en række yderligere initiativer med blandt andet et partnerskab med de større kommuner omkring en koordineret indsats som skal reducere antallet af udsatte boligområder dertil har vi fjernet fattigdomsydelserne og investeret i vores uddannelser

også være med til at bidrage til et generelt løft i vores særligt udsatte boligområder vi har derfor fokus på vores særligt udsatte boligområder med de allerede igangsatte initiativer de øvrige elementer i lovforslaget går på tryghedspakken som også er en del af boligaftalen for socialdemokraterne er det vigtigt at man kan færdes trygt i boligområderne

en vigtig forudsætning for et godt og attraktivt boligområde vi vil derfor give boligselskaberne bedre mulighed for at skride ind over for lejere der chikanerer og skaber utryghed for de andre beboere den ene del går på at politiet kan videregive

oplysninger til de almene boligselskaber den anden del går

lejere i forhold til en tryghedsskabende indsats i boligområdet

udtrykkelig hjemmel til at politiet til almindelige boligorganisationer kan videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser når videregivelse er nødvendigt som led i en eksisterende tryghedsskabende

som dokumentation i sager om opsigelse og ophævelse af lejemål endelig indføres der mulighed for at boligorganisationerne som har boliger i samme boligområder hvor der er en tryghedsskabende indsats kan videregive visse oplysninger om lejere som har fået opsagt eller ophævet

sådanne oplysninger vil via en ændring af udlejningsbekendtgørelsen kunne bruges til at nægte udlejning til en boligsøgende som inden for de seneste to år har fået opsagt eller ophævet sit lejemål

til høringssvarene er der en vis skepsis i forhold til det med at dele oplysninger datatilsynet beklager

og jeg kan kun give dem ret i at

andet boligområde dansk folkeparti mødte i sin tid op til forhandlinger med blandt andet et ønske om øget brug af ungepålæg

at øge incitamentet til at få forældrene på banen i forhold til opdragelse

tydeliggøre at det altså har nogle konsekvenser hvis de ikke holder øje med hvad deres børn render rundt og laver ministeren har den femte juni til altinget udtalt at han ved enhver given lejlighed

kommunerne til at overveje om forældre og ungepålæg vil være relevante redskaber og det kunne jo være interessant hvis ministeren kunne fortælle hvor mange givne lejligheder ministeren har haft til at påpege dette

i forhold til at udvide kriterierne fra tre til fem

områder og vi har set adskillige angreb på politi

på civile og vi kender alle

fra vollsmose om hundelufteren

til at der i flere af disse områder er en flok unge der har skabt et lovløst samfund

og mener at der skal sættes hårdt ind når det går ud over uskyldige mennesker alle skulle gerne kunne færdes trygt og uden fare for overfald noget vi også med bekymring er når boligforeninger

så vi kan få et klart billede i forhold til hvor mange tilfælde af er i de her områder i to tusind og ti var vi med i aftalen om en styrket indsats i ghettoområderne og der var vi enige om

antallet af ghettoområder skulle reduceres der blev også iværksat gode initiativer blandt andet forbud mod kommunal anvisning af personer der løslades og personer der udsættes som følge af overtrædelse af husordenen netop med henblik på at få en bredere beboersammensætning

men vi må konstatere at regeringen ikke ønskede

en del af disse forhandlinger det skal lige siges at der for nylig blev afsagt en dom som giver boligforeningerne ret til at smide kriminelle og deres familier ud og her skal vi jo tænke på de andre beboeres sikkerhed

som regeringen også vedgik da de overtog regeringsmagten og derfor

uddannelse og indkomst

mener at de to kriterier siger

om et boligområdes sociale forhold og dermed et boligområdes udsathed vi mener sådan set at at sociale udfordringer

udsathed det betyder ikke at radikale venstre og

ikke ønsker at have fokus på ekstremisme og og bandekriminalitet

vi har netop vedtaget et et stort bandekriminalitetsudspil ligesom vi har vedtaget handlingsplaner

mod ekstremisme og radikalisering hvor der er nogle tiltag

i forhold til frontpersonale og så videre på de her områder vi mener bare ikke at etnicitet generelt set skal fylde så meget som det gjorde på den tidligere liste således er radikale venstre bredt set

udvidelsen af de her kriterier

klart skridt i den rigtige retning fordi det sociale

hen kommer til at fylde mere og fordi etnicitetsfokusset som vi synes var noget ensidigt

som et led i en eksisterende tryghedsskabende indsats

at forskellige boligorganisationer som har boliger i det samme geografiske område hvor der også pågår en tryghedsskabende indsats

til hinanden om opsagte eller ophævede lejemål hensigten med det er

nemmere at sætte ind over for uroskabende lejere som ellers bare ville kunne flytte

synes radikale venstre også er både vigtigt

mulighederne for at sætte ind over for de mindretal som ødelægger det for de mange

allerfleste udlændinge der nu bor i danmark er jo godt integreret i samfundet det gælder det store flertal og jeg vil egentlig tro at otte og halvfems procent af de udenlandsk fødte borgere er velfungerende i danmark

jeg vil tro at det kun drejer sig om mellem en og to procent af de udenlandsk fødte borgere der opfører sig på en skidt måde

der jo også er et mindretal af danskere

der bliver begået en hel del kriminalitet også af dem så der er ikke noget specielt ved at der også er udenlandsk fødte som udgør et mindretal og som indgår i en opførsel som er uacceptabel

en anden side af sagen som også er værd at huske og det er det helt centrale og værdifulde arbejde som bliver udført lokalt i de forskellige områder med et meget meget stort engagement og her tænker jeg på de lokale socialarbejdere politifolk lærere på de lokale skoler og så videre de har et utrolig godt billede af hvor problemerne er og de ved utrolig meget om

er stor grund til at glæde sig over deres indsats

grund til at takke dem for det og vi skal også

efter sfs opfattelse være meget lydhøre over for deres råd og metoder til at forbedre arbejdet med de sociale problemer i boligområderne

imidlertid er det en politisk realitet at vi har en lov om udsatte boligområder og denne realitet består

er det for sf et spørgsmål om hvad vi kan gøre for at bevæge udviklingen i den rigtige retning her spiller det en meget stor rolle at det lovforslag som vi i dag behandler i langt højere grad netop sætter sociale forhold i centrum som nævnt tidligere i debatten

der hidtil været tre kriterier for udvælgelsen af de udsatte boligområder antal indvandrere antal tidligere straffede og antal arbejdsløse og her skulle så to ud af de tre kriterier kriterier være opfyldt for at et område kom på listen over udsatte boligområder og det er de tre kriterier her som stammer fra vk regeringen og dansk folkeparti og de tre kriterier bliver bevaret nu kommer der så yderligere to kriterier til nemlig for det første lav gennemsnitsindkomst som jo i høj grad er et socialt kriterium

er der mange børn i familierne som lider under det hvis forældrenes indtægt er meget lav for det andet

det tæller med hvis der er en stor andel af områdets beboere der kun har en folkeskoleuddannelse det betyder at mange i området altså mangler en erhvervsuddannelse det er ikke særlig godt for erhvervsuddannelse

chancen for at få et job og det forøger også chancen for at fastholde det det giver for øvrigt også en bedre indtægt og det betyder kort og godt at uddannelse i mange tilfælde kan være med til at forebygge sociale problemer herunder arbejdsløshed og lav indtægt fremover er der altså fem kriterier i alt inklusive de to nye og tre af dem skal være opfyldt for at et område efter lovforslaget vil blive betragtet som et udsat boligområde dette er som sagt et stort skridt fremad i den måde man arbejder med disse ting på man vil nu i langt højere grad betragte de vanskeligheder der er i visse boligområder som et udslag af sociale problemer det er en meget stærkt forbedret tilgangsvinkel simpelt hen fordi den er mere rigtig i forhold til virkeligheden de nye kriterier er dermed også udtryk for en god politisk udvikling angående dette emne

der godt være behov for at man skulle sætte ind over for de

der bliver begået mord hvert eneste år i danmark

indfødte danskere hvis jeg må bruge det udtryk så det er jo ikke sådan at man kan sige

er der ikke tale om kriminalitet det er der også for

dermed er det sociale problemer som er årsagen til

men dansk folkepartis repræsentant indledte sit oplæg med at fortælle at boligpolitik var uinteressant så han begyndte at tale om andre emner så jeg må konkludere at uden for den her sal er der ikke mange borgerlige der interesserer sig bredt

blandet nogle andre elementer ind

når man vil markere en modvilje

er sådan at enhedslisten

boligområderne det er sådan

at alle kommuner skal være med til at løfte boligsociale opgaver det vi mangler at se nu er resultaterne af det der står i regeringsgrundlaget men hensigten er rigtig og den har fuldstændig enhedslistens støtte

man bor der hvor man har lyst til og behov for at bo

efter hvor tyk eller tynd tegnebogen er

skarp social opdeling af befolkningen i boligtyper og det skal vi til livs

den almene boligsektor får en langt bedre placering i boligbilledet

her på det seneste har vi set at regeringen i vækstplanen har været med til at flytte en

foræringer der vil noget de penge ville have varmet rigtig rigtig godt

den socialdemokratiske ordfører ikke bryder sig om

ordføreren støtter forslaget står

vi ser overskrifterne hver gang ghettolisten bliver offentliggjort og det bliver jo så fremover fra den første december jamen så må vi sige at det er det ord der i den grad toner frem

det ved jeg var et ønske om et andet ordvalg

er kuldsejlet man må sige regeringen har tabt første halvleg i

ordet ghetto er stigmatiserende og det er en barriere mod

derfor er det et forkert spor at følge enhedslisten vil meget gerne være med til at lave nogle identifikationer af problemer som kan gøre at man tager værktøjskassen

skaber bedre forhold men at bruge en stigmatiserende betegnelse som rykker tingene bagud vil vi ikke være med til om kriterierne vil

etnicitet og det var

en liste jeg har som lærer mange gange tænkt når jeg har haft børn med anden etnisk

hvis bare nogle af de danske forældre var lige så opmærksomme som nogle af de forældre så var der mange ting der var bedre så det er ikke

mennesker ligesom alle andre og jeg følger

bl boligselskabernes landsforenings ønske om at afvise det forslag som en del af kriterierne

de nye kriterier og de er faktisk ganske fornuftige bruttoindkomst er

rigtig godt redskab til at identificere med og uddannelse er

tiden er ved at løbe ud men jeg tror ikke at jeg løfter sløret for nogen hemmelighed ved at sige at politiets mulighed for

vores kop te nu får vi ting til at ligge og flyde

skal være at enhedslisten ikke kan støtte

det ene var antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande det andet var andelen af beboere

antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven

der kun har en grundskoleuddannelse og det er andelen af beboere som har en gennemsnitlig bruttoindkomst

som er mindre end fem og halvtreds procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen det er jo ikke sådan at nogen af de fem kriterier i sig selv vil betyde

har sociale problemer som gør at deres boligområde bliver socialt udsat

fem kriterier er på en eller anden måde en markør for at der kan være sociale problemer

meget stor andel af personer i et bestemt boligområde som ikke har andet end en grunduddannelse er nok udtryk for at vi har at gøre med et område hvor beboerne enten har haft store problemer med at få en uddannelse på grund af

manglende opbakning hjemmefra eller

derfor er det godt at få med det er også godt at få

at man har en lav indkomst

også er udtryk for at man kan

at man har svært ved at tage sig sammen til at stå op morgenen og få sig en indkomst og så videre og så videre

vi støttet det her og vi har også støttet det fordi

indskrevet et øget fokus på

slået fast at man skal bevare en fremskudt jobindsats ude i områderne og gerne have den i alle områderne

ud i boligområderne vi har samtidig også fået cementeret at der skal gøres noget for at

sammensat boligområde

der ikke kun er lejeboliger derude men også

betyder det her at vi synes vi har indgået en god aftale med regeringen og derfor kan vi

mindre respekterer man samfundets regler så

nå den tror jeg at herre lars dohn og jeg må tage på et andet tidspunkt

fem og fyrre og den her ordførertale skal jeg gengive på vegne af vores ordfører som ikke er til stede i dag på grund af andre opgaver det konservative folkeparti indgik den tiende juni to tusind og tretten en boligaftale med regeringen og liberal alliance en aftale der sammen med de tiltag vk regeringen satte i værk med blandt andet boligaftalen tilbage i to tusind og ti vil styrke indsatsen i de udsatte boligområder aftalen indeholder nemlig nogle nye ghettokriterier hvor der arbejdes videre med det gode grundlag som vk regeringen rent faktisk skabte derudover indeholder aftalen også en række initiativer som vil styrke de almene boligorganisationers mulighed for at skride ind over for de utryghedsskabende lejere

kommunernes muligheder for at flytte problemfamilier fra udsatte boligområder der ikke er på ghettolisten og dermed er forebyggelsen styrket ved at både kommuner og boligorganisationer har fået bedre værktøjer til at kunne forebygge at et område udvikler sig til et egentligt ghettoområde

på ghettolisten hvis boligområdet slår ud

lige sige tak til de radikale sf og socialdemokraterne hvor især de to første partier var indædte modstandere af kriterierne særlig det kriterium der handler om etnicitet tak for at

anerkender at det faktisk var en ganske god idé med de kriterier og at etnicitet også har en betydning sammen med de andre kriterier

som noget af det første efter valget og med en rød regering få fjernet kriterierne om

godt at man er blevet klogere og tak for at

kommet to nye der handler om uddannelse og indkomst det giver god mening når vi ser på de problemer der er i de udsatte boligområder med lavt uddannelsesniveau manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed lav indkomst

jeg glad for at ministeren lyttede til vores

ud af det indkomstkriterium som ministeren først foreslog

få studerende og folkepensionister

har ministeren også lyttet når det gælder uddannelseskriteriet og har med aftalen ændret det til et kriterium som kommunerne kan bruge aktivt

endvidere er der foretaget nogle ændringer af de tre oprindelige kriterier så kommunerne hurtigere vil blive belønnet for at foretage en målrettet indsats en indsats som selvfølgelig skal fastholdes for at virke

af kriterierne får politiet med lovforslaget hjemmel til at de kan videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til almene boligorganisationer hvis det er nødvendigt som en del af en eksisterende tryghedsskabende indsats

endelig får boligorganisationer som har boliger i samme boligområde og hvor der er en tryghedsskabende indsats mulighed for at kunne videregive

oplysninger om lejere som har fået opsagt eller ophævet deres lejemål dem kan man give til hinanden og dermed får man mulighed for at sige nej til en lejer der har begået hærværk eller andet

andre former for det der hedder utryghedsskabende adfærd på den anden side af hegnet den nye mulighed vil have en positiv effekt i de store boligområder som for eksempel vollsmose

som også indeholder andre tiltag

med ghettoaftalen og boligaftalen i to tusind og ti har stor betydning for

et ud af fem kriterier og at det er en hovedgrund til at dansk folkeparti og

venstre betegner de nye kriterier som udvandede men at det samtidig er årsagen til at sf betragter det her som en rigtig udvikling i retning af en større social forståelse

den her aftale om de udsatte boligområder

ud og lytter vi lytter til borgmestrene til borgerne

til boligorganisationerne og ikke mindst beboerne og der har altså bredt været et ønske om at få ændret på de her kriterier få dem blødt op og få udvidet andelen af sociale kriterier

en ny definition af særligt udsatte boligområder og initiativer som skal øge trygheden

i dag sige at det er korrekt at begge dele er omfattet

liberal alliance og det er

at kunne lave de partnerskaber som vi har aftalt her

jo en anden del af det nemlig nogle tætte samarbejder for

på alle instrumenter og varierer indsatsen efter de behov der er

og gjellerup ligner ikke ishøj og så videre men det kan lade sig gøre

samarbejde med alle

givet nogle bredere instrumenter jeg skal sige at jeg har været ude ganske mange steder både i forbindelse med den kommunale valgkamp men også før og man er meget tilfreds med den indsats som de her fem partier nu har lavet lad mig så slå fast

hvis man selv har meldt sig ud af forliget

de aftaler vi har indgået det gør vi også i forbindelse med den her aftale og det er jo både sædvanlig og god skik på christiansborg og det holder vi os til

indgik den daværende regering df og de radikale en boligaftale om en styrket indsats i de udsatte boligområder i aftalen indgik også en definition af de udsatte boligområder som de radikale tog afstand fra de radikales bemærkninger til en definition af de såkaldte ghettoområder som jeg kalder udsatte boligområder blev optaget som bilag til aftalen det er således en del af aftalen at de radikale står uden for dette punkt

venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative en aftale om fremrykning af landsbyggefondens renoveringsramme

tilslutter en ny regering sig tidligere aftaler såfremt bare

regeringspartierne har været med og det gjorde vi så som regering men det siger selvfølgelig sig selv at det sker på de præmisser som de radikale

har aftalt altså at de radikale står uden for aftalen vedrørende definitionen af de udsatte boligområder eller ghettodefinitionen som nogle kalder det regeringen kan ikke forpligte sig mere end de radikale da de radikales deltagelse i aftalen jo er hele baggrunden for at regeringen tilslutter sig

op i udvalgsbehandlingen vi er selvfølgelig åbne over for

at hele formålet med at ændre definitionen

at sikre en mere retvisende og en mere bredspektret opgørelse jeg vil identificere de boligområder som har særlig store udfordringer

vil også identificere de mest påtrængende problemer

og samlet set skal det jo føre til færre udsatte boligområder det er jo målsætningen for hele arbejdet

af beboersammensætningen i områderne

i øvrigt ligeværdige og der er ikke en kombination af kriterierne der gør området mere udsat end en anden kombination det synes jeg også

godt komme på listen uden at man har det etniske kriterium med

der findes også områder hvor der er store problemer uden at der er etniske udfordringer blandet

er også blevet sagt fra nogens side jeg tror det mest

dansk folkepartis ordfører og venstres ordfører at vi fifler med opgørelsen for at kunne nå vores målsætninger om reduktion

vi bestræber os på at udvikle kriterierne så vi får en mere relevant udvælgelse

og beboerne har sagt og skal siges at der var fire årige kriterier på to af de tre tidligere kriterier det var andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og andelen af dømte med to årige gennemsnit sætter vi faktisk

i højere grad fokus på den aktuelle situation og de særligt udsatte områder

idet det simpelt hen går bedre end i kriseårene to tusind og ni og to tusind og ti det er selvfølgelig også rigtigt for så vidt angår de elementer i lovforslaget der skal bidrage til at øge trygheden i de udsatte boligområder har jeg hørt et enkelt parti nemlig enhedslisten med herre lars dohn

blevet til efter henvendelse fra især gjellerupparken men også

mægtig store udfordringer i de områder hvor der er flere boligorganisationer og flere afdelinger indblandet i det

indføre yderligere redskaber i de her områder vi er naturligvis klar over at de her forslag

om lejerne både af politiets videregivelse af oplysninger om strafferetlige forhold og boligorganisationernes udveksling af oplysninger om

er blevet sat ud går forholdsvis tæt på hver enkelt person men vi mener imidlertid og det synes jeg er en meget vigtig pointe at hensynet til de lejere som er generet af de uroskabende lejere dem der står

veje tungere end hensynet til en enkelt uromager og ballademager det er dog ikke sådan at vi på nogen måde prisgiver den enkelte lejer som det også er fremgået af

er der nemlig tilknyttet betingelser til anvendelsen af de nye regler der er for det første ikke tale om videregivelse af småting det handler om så alvorlige overtrædelser som overtrædelse af husloven der kan begrunde at

lejemål videregivelsen skal endvidere være et led i styrkelsen af den tryghedsskabende indsats i et boligområde ligesom der er knyttet tavshedspligt til boligorganisationernes behandling af de oplysninger som de får fra politiet vi mener at vi har fundet den rette balance vi mener også at vi her giver de udsatte boligområder endnu et godt og brugbart redskab i bestræbelserne på at gøre de områder trygge at

skal være vores målsætning det er i hvert fald forligspartiernes og regeringens mål at man skal kunne færdes trygt i sit boligområde jeg håber derfor at alle partier vil bidrage positivt til

med lovforslaget og vil endnu en gang gerne kvittere for det konstruktive

etnicitetskriteriet

jeg holdt en en god og sober tale og ministeren ved at når dansk folkeparti kommer til forhandlinger kommer vi også med nogle forslag til hvordan vi kan løse

det var også det jeg sagde i min ordførertale

støvsuget for det der hedder politiindsats

eller i hvert fald s og sf en plan i forhold til to hundrede ghettobetjente

stærk indsats og der er lige lavet et nyt forlig i

rigtig glad for og vi har et meget meget tæt samarbejde i det der er min del af det nemlig hele den boligsociale indsats med den kriminalitetsforebyggende indsats

adsbøl kalder det blev optaget som bilag til aftalen så er det således en del af aftalen at de radikale står uden for det her punkt det burde jo i virkeligheden være logik for burhøns som vi siger i det fag jeg kommer fra

med mine forligspartnere for at gå ind med en tidlig præventiv indsats før et af de her unge mennesker ender i fængsel må jeg ikke bare sige at jeg var sammen med per larsen som er tidligere kriminalinspektør for københavn

sandheden nu

en aftale på tværs af partierne

der tror jeg vi kan komme længere med værktøjskassen med partnerskaber og så videre så skal jeg bekræfte over for fru louise schack elholm at fru louise schack elholm

i samtlige landets medier og fortalte at hun ikke ville være med til at ændre

en af årsagerne til at vi måtte gå videre med de partier der var positive over for at snakke om

sted skal der jo være en afgrænsning og én liste har en afgrænsning ét sted og en anden liste har en afgrænsning et andet sted den gamle liste var afgrænset sådan at tingbjerg ikke blev anset for et udsat boligområde og det var vel et tilsvarer det problem som det

hvis man fokuserer på beskæftigelsesindsatsen bliver der faktisk færre mennesker på kontanthjælp så det er en rigtig vigtig indsats

at den her definition jo dækker over at nu er det blevet alvor

mange bobler undskyld udtrykket som er på vej op og vi skal selvfølgelig holde et vågent øje med det og det er også en del af det partnerskab vi gerne vil lave

forligsbrud

både i kampen mod parallelsamfund men også de sociale udfordringer frem for at blive ved med at hænge sig i den del af det som som selve ministeren på området jo tidligere sagde ikke

er fru liv holm andersen jo fra de radikale der selv bedst af alle må vide

jo bare taget den definition med videre så